mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelse martin henriksen

fremgå af folketingstidende DK

jeg gør opmærksom på at der er afgivet tillægsbetænkning på l to hundrede og elleve l to hundrede a og l to hundrede b som ikke fremgår af

stedfortræder for venstre i østjyllands storkreds finn thranum godkendes som ordinært medlem af folketinget fra og med den første juni to tusind og tretten hvor lykke friis nedlagde sit mandat er der nogen der ønsker ordet

der jeg slutter afstemningen udvalgets indstilling er

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og firs af steen gade jakob ellemann jensen jens joel hans kristian skibby lone loklindt og per stig møller

slutter afstemningen for stemte fem og halvfems imod stemte tretten

herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og firs af nikolaj villumsen

v fem og firs af mette bock bortfaldet hermed er forespørgslen

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

for stemte seks og halvfems imod stemte tretten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

venstre og en række andre borgerlige partier som som blev stemt

lovforslaget bygger jo på straffelovrådets store betænkning om straffelovens kapitel fire og tyve om seksualforbrydelser og lovforslaget afspejler

det havde været sendt i høring så man

indeholder lovforslaget

set er positive over for på tre fire områder nogle mindre skærpelser derudover

indeholder lovforslaget altså fem og tredive ændringer af

også en række principielle ændringer

finder vi det problematisk at en række alvorlige forbrydelser med lovforslaget løftes op i kategorien

det der mere har karakter af en jurateknisk øvelse end

betænkning ovre hos justitsministeren til en politisk forhandling så vi kunne sikre et bredt politisk flertal for de her væsentlige ændringer af straffeloven det har man ikke ønsket fra regeringens side og det tager vi selvfølgelig

til efterretning men men det gør så at vi i venstre ikke kan stemme for

mindre strafskærpelser men også en lang række ting

og så er der en lang række ting hvor vi må sige at vi i hvert fald ikke har fuldstændig overblik over og kan

de længererækkende konsekvenser kommer til at være af det her lovforslag derfor kan man komme til at stå i en situation som man

har set med med knivloven og andre love hvor lovgiver vedtager én ting i én tro

men så viser det sig at forholde sig anderledes ude i virkeligheden når nogle

ting bliver præsenteret for for domstolene

vi i venstre gerne set at det her lovforslag havde oversomret til den næste

forhandling hos justitsministeren og sikret at det her ikke blot bliver en jurateknisk øvelse men også en politisk diskussion om hvor strafværdig

en forbrydelse er over for en anden i i straffelovens

kan venstre ikke støtte lovforslaget

jeg slutter afstemningen for stemte to og halvfjerds imod stemte

ønsker nogen at udtale sig

der jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvfems imod stemte tretten

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

for stemte en hundrede og fem imod stemte

statsborgerskab politiets efterretningstjeneste har ellers advaret om at den pågældende person er mistænkt for at

ethvert fornuftigt tænkende menneske må tage sig til hovedet og

har taget dette uhyrlige skridt svaret er at den mulige terrorist er statsløs og omfattet af fns statsløsekonvention og børnekonvention normalt ville alle andre som pet mistænker bare blive pillet af men det gælder ikke her for et flertal i folketinget mener at konventionerne vejer tungere end grundloven og hensynet til danmarks sikkerhed og danskernes tryghed det er klart i strid med grundloven at man sætter disse konventioner over

hvis den pågældende person om en måned eller om et halvt år øvede en terrorhandling ved at sprænge en bombe på rådhuspladsen

vi har ladet en annonce indrykke for at gøre opmærksom på sagens alvor mistænkeliggør vi de knap syv hundrede personer på listen

på anklagebænken og ikke os lad mig minde om at alle navnene er offentligt tilgængelige det kræver to klik og så er man inde og kan se dem i gamle dage

sat på én lov og man diskuterede alle forhold blandt andet enhedslisten har valgt at forvrænge debatten

sådan grad at partiet faktisk burde have en pris for taktisk og velgennemført misinformation

en potentiel terrorist statsborgerskab partiet vil gerne have mørkelagt debatten så det ikke kommer til kendskab at det sker

i denne sag men jeg nægter at anerkende at vi i folketinget ikke må

det er jo selve formålet med at

juraprofessor gorm toftegaard nielsen udtaler den niogtyvende maj til politiken

er det der er meningen med § fire og fyrre han tilføjer mener vi virkelig at man skal straffe medlemmer af dansk folkeparti

at give mulighed for en vis politisk debat

kan man overhovedet ikke have nogen debat om det

hvad er så meningen med at få det i folketinget ja hvad er meningen det kunne man med rette spørge justitsministeren om

samme argumenter som i dag der var en

det som står tilbage for mig

to spørgsmål for det første hvordan hvordan kan det være at

diskutere fortrolige oplysninger fra folketingets talerstol

gradbøjer man fortrolighed hvornår er noget fortroligt og hvornår er det ikke fortroligt

jeg går ud fra at folketingets medlemmer her i alle mulige sammenhænge bliver mødt med papirer

tidligere i forbindelse med folketingets drøftelser af formen for behandlingen af indfødsretssager

for at det må anses for tvivlsomt om et medlem af folketinget begår en strafbar handling til de almindelige regler om tavshedspligt hvis fremdragelsen af de

i den pågældendes redegørelse for sin opfattelse af et lovforslag eller dele heraf med henblik på at orientere de øvrige medlemmer af folketinget

justitsministeren henviser i den forbindelse til folketingsmedlemmernes ytringsfrihed der har fundet udtryk i grundlovens § syv og halvtreds

det følger i øvrigt af den bestemmelse at intet folketingsmedlem kan drages retsligt til ansvar for sine ytringer

det brev som folketingets formand sendte til udvalget sidste år og hvor konklusionen er en anden men jeg vil

hævder at der findes en person på det her lovforslag som er i pets søgelys

er offentligt tilgængelig noget sted men derimod er fortrolighedsstemplet og udelukkende

kommet frem til offentlighedens kendskab fordi medlemmer af indfødsretsudvalget som har modtaget det her fortrolige dokument herunder udvalgets formand herre langballe

offentligt tilgængelig

et demokrati

kan siges højt i folketinget

mit spørgsmål var meget simpelt er det ikke korrekt at de fortroligtstemplede oplysninger som er kommet fra pet

fortroligtstemplede oplysninger fra pet

simpelt spørgsmål som det burde være muligt at svare på det er det ene jeg håber at få et svar og

politiet men jeg vil da gerne lige

jeg fastholder at det er min grundlovssikrede ret og at det er selve meningen med § fire og fyrre at alle forhold vedrørende

af hensyn til rigets sikkerhed

til statens sikkerhed

herre langballe ordføreren

øger risikoen for rigets sikkerhed

en potentiel terrorist skal have statsborgerskab er det rigtigt

christian langballe rejser jeg vil godt spørge

herre christian langballe om om han

når en minister sender et fortroligt dokument til folketinget er det som regel et af folketingets udvalg som modtager dokumentet ministeren bør vejlede udvalget om at dokumentet efter ministerens opfattelse indeholder fortrolige oplysninger efter ministerens opfattelse

kan ministeren ikke pålægge folketinget at behandle dokumentet som fortroligt da en minister

jeg forstår at herre christian langballe er bekendt med det men tror herre christian langballe at de mange medlemmer der har spurgt og vil spørge er bekendt med det her afsnit som er helt basalt i håndbog

den her situation fra andre situationer i i folketinget er

at der nogen sinde har været en situation hvor der var noget man ikke kunne sige fra folketingets talerstol

om det skal være sådan og der er nogle der mener at man skal begrænse folketingsmedlemmers mulighed for at ytre sig fra

talerstol men det sætter grundloven jo heldigvis en en begrænsning for for det må man nemlig godt

et mærkeligt redskab at tage som gidsel i en politisk diskussion

christian langballe ikke det kunne være bedre hvis dem der var uenige med herre christian langballe og til dels venstre tog en politisk diskussion i stedet for at gøre det til en diskussion

christian langballe ikke kan lække fordi han er fuldt berettiget til at fortælle det fra folketingets talerstol hvis herre christian langballe

men det er man jo ikke interesseret i at diskutere man vil jo bare have givet mig og dansk folkeparti mundkurv på

bliver diskuteret her i salen

synes heller ikke at dansk folkepartis annonce hvor man nævnte navnene på alle de her personer var udtryk for særlig god stil men

vi må samtidig erkende at det er lykkedes for dansk folkeparti at sætte fingeren på

dansk folkeparti i at befolkningen har krav på

at få at vide hvem vi giver statsborgerskab herunder at vi giver statsborgerskab til en person som af pet

at kunne udgøre en fare for nationens sikkerhed

det er beskæmmende at partier som ellers bryster sig af at være tilhængere af offentlighed

mener at befolkningen ikke har ret til at få noget så væsentligt at vide vedrørende personer som vi tildeler dansk statsborgerskab og jeg gør også opmærksom på at ifølge

os ingen andre end os der tildeler statsborgerskab at vi ikke skulle have mulighed for at diskutere hvem vi tildeler statsborgerskab

herinde som forsøger at mørklægge den her sag jeg synes det er uhyrligt

som udgør et problem og så sætte en annonce i avisen

henvendelse der nu går fra indfødsretsudvalget til folketingets præsidium

også venstre helt præcis mig

mere ud af det men jeg synes alligevel at det er en en særlig debat at at vi skal stå her og diskutere

om der skal trues med straf og den slags for at komme

jeg mener at alle relevante oplysninger skal frem navnlig det forhold at man giver en potentiel terrorist statsborgerskab jeg synes simpelt hen at det er en uhyrlig diskussion

den pågældende går hen i morgen og slagter en soldat eller gør noget andet

belønnet vedkommende med et statsborgerskab og vi må ikke engang diskutere det ifølge visse personer her i folketinget

andenbehandlingen og nu den sidste behandling i dag og jeg må sige at

forventer at justitsministeren i dag går på talerstolen med en modsat holdning af den han gav udtryk for ved førstebehandlingen i

indsigelse i forhold til det der ligger i indfødsretsudvalget

politiets efterretningstjeneste advarer mod en person på det her forslag fordi vedkommende er til fare for statens sikkerhed

folketingsmedlemmer der gjorde indsigelse

vi agter at indsigelse vi stemmer imod

det er vores fornemste pligt at gennemgå hvis det skulle

enkelt person og diskutere alle relevante forhold sådan

i stand til at sætte fingeren på et ømt punkt

ikke enig i at det skal vi blive ved med at gøre uanset om der er nogle

og fru zenia stampe sidstnævnte sagde under førstebehandlingen at

det var helt i orden at give en potentiel terrorist statsborgerskab

jeg

godt nu kan man jo altid diskutere graden af hykleri i folketinget og det bliver vi næppe enige om men jeg vil bare spørge

langballe om jeg skal forstå det sådan at dansk folkeparti nu indtager det standpunkt at information man har fået i om pets

hvis det er det dansk folkeparti mener så giver det jo helt nye

at tildele en person som er til fare for rigets sikkerhed statsborgerskab

nogle udvalg hvor vi fik adgang til nogle informationer er det rendyrkede hykleri

hensynet til pets arbejde fuldstændig ligegyldigt

nok hykleriets pris er tildelt

hvor der står at militæret og politiet skal nedlægges

så vil jeg sige samtidig

så alvorlig at jeg mener

information for folketinget og for eksempel skaber den situation at jeg som et almindeligt folketingsmedlem

der omtales her er men ikke desto mindre i kraft af grundloven skal

adgang til de relevante oplysninger der måtte være om den her person

vi mener simpelt hen at det er utroligt at vi ikke kan få

adgang til de oplysninger der gør at vi kan få personen af loven

er den skyldige justitsministeren kunne have ladet

men når vedkommende er der

som var fortrolige

dem ved man ikke jeg kan huske at

det er for galt for eksempel

ordførerens far og dennes fætter at de syntes at det var utroligt at man kunne

komme med nogle fortrolige oplysninger til pressen

det er fortrolige oplysninger men at det jo er ministeren der siger at

synes han at fortrolige oplysninger skal holdes tæt

jeg er i fare for at gentage mig selv jeg ved det godt

alle relevante forhold kunne diskuteres her i folketinget

at folketinget her inklusive enhedslisten er i færd med at give

statsborgerskab

er med på at vi igangsætter et arbejde for at få ændret de konventioner der tilsyneladende gør

som tiden for længst er løbet fra og da særligt når vi så ender i en situation som nu hvor konventionerne står over grundloven og man derfor tildeler en potentiel terrorist statsborgerskab det er helt klart at vi er villige til

hvad angår de her sager vi vil ned og kigge i dokumenter vi vil finde ud af hvad der er sket tidligere sådan at vi har helt klarhed over om der måske skulle være et tilfælde der ligner det her hvor det er gået den anden vej og hvor man har fået de oplysninger man havde brug for for vi mener at vi har krav på oplysninger vi har brug for

om det er moralsk i orden at man faktisk udsætter flere hundrede mennesker for en mistanke som de ikke

vi har sagt at der er en potentiel terrorist

alment tilgængelige alle kan se dem der er

herre christian langballe om han ikke synes at

man fra dansk folkepartis side har givet det her lovforslag har kunnet risikere at besværliggøre den efterforskning som faktisk kunne føre til at en person

at det her faktisk kunne have givet den person på listen gode kort

potentiel terrorist statsborgerskab den person skulle aldrig nogen sinde have været på listen

ansvarlig for og det er justitsministeren så jeg synes synes faktisk at

og personen bliver simpelt hen bare fjernet fra

pets advarsel men personen står også på

fordi personen er omfattet

en støvet statsløsekonvention

og vi mener simpelt hen at det skal kunne drøftes her i folketinget

hvad der er ved at ske nu hvilket uhyrligt skridt folketinget er ved

og pålagde regeringen at man enten skulle træde ud af statsløsekonventionen eller i det mindste tage forbehold

type sager som vi taler om i dag men at der var et flertal i folketinget

også selv om ordføreren og jeg er uenig i konventionens ordlyd og mener at vi skulle træde ud af den eller i hvert fald få den modificeret

det er folketinget og folketinget alene der tildeler statsborgerskab er det afgørende

om lovforslagets endelige vedtagelse

jeg slutter afstemningen for stemte fem og halvfems imod stemte tretten

det er ikke tilfældet så

til afstemning om lovforslagets endelige

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ni stemmer

diskuterer og på den baggrund vil vi foreslå at

spørgsmål så det er udelukkende rent politisk drilleri når man kommer her ved tredjebehandlingen og beder om at få sagen sendt tilbage vi har endda lige delt lovforslaget

der ligger rigtig mange gode begrundelser for at gøre det og det er en bemyndigelseslov

en af de ting der har været brugt som begrundelse for at sagen skulle tages tilbage var at man kædede den sammen

den nye offentlighedslov og der har ministeren også svaret på spørgsmål to og halvfjerds så der er heller ingen saglig begrundelse for det der står der er således ingen sammenhæng mellem forslaget til en ny offentlighedslov

og den særlige adgang for folketinget til at modtage skriftlige oplysninger om den militærfaglige rådgivning som er omtalt i det nævnte notat så der er ingen saglige begrundelser for det og derfor skal jeg foreslå

til afstemning om det stillede forslag

fortsætte behandlingen af lovforslaget

ikke så ofte brugt bestemmelse vi stemmer

her slutter afstemningen for stemte to og halvtreds imod stemte syv og halvtreds

om afbrydelse er forkastet og vi genoptager herefter forhandlingen

hvordan fremtidens forsvar skal indrettes på den baggrund har venstre

hvor vi meget klart redegør for hvordan vi mener fremtidens indretning af det danske forsvar skal være

der kommer fremtidige diskussioner

hele indretningen af det danske forsvar alene af den grund at

jo nu vælger at knæsætte et helt nyt princip i dansk

bliver stemt igennem med enhedslisten hvor der bliver givet en bemyndigelse til

der står at man arbejder for at politiet og militæret skal opløses og at man i bund og grund ikke ser nogen grund til at

ved tredjebehandlingen at venstre jo helt klart støtter at alle dele af forsvaret skal effektiviseres det er nu engang sådan at

gælde bestemte dele af forsvaret det skal naturligvis være alle dele

man vil lave udmøntningen og hvordan man vil bruge bemyndigelsen så står det fuldstændig uklart for os hvordan den bemyndigelse skal bruges til at effektivisere det danske forsvar derfor har vi jo heller ikke

få nogen økonomiske

hvor meget man ønsker at slanke ledelsen i toppen

og desværre er det jo sådan at

inden loven bliver tredjebehandlet af samme grund ønskede vi

også at der skulle være mulighed for at

der lægger meget vægt på det brede samarbejde i folketinget og

de partier der i dag har valgt ikke at støtte det derudover

været en diskussion om hvordan vi fremover vil stille os

at der er behov for en mere smidig koordination mellem

udgangspunktet foreslå en samplacering samplacering fuldstændig som

en rigtig fin model som

sikrer at der er gennemsigtighed i de beslutninger der bliver taget militærfagligt og

også gøre opmærksom på her under tredjebehandlingen at det nu er ministeren

sikre at folketinget bliver orienteret om de

der skal beslutte hvilke råd fra

men det må så nu engang være konsekvensen når

vælger at gå en ny vej nemlig

pen til papiret er det herre troels lund poulsen der selv har skrevet den

den siger jo i al sin væsentlighed nøjagtig det

der er en usund konkurrence det påpeger ordføreren imellem departementet

derfor kan jeg heller ikke forstå at når det er

er fastlagt ved lov og der står også heri at det er forligsbrud

at ministeren ikke kan ændre

herre bjarne laustsen før det der står i den bog

det som ministeren i dag har svaret

sammensmeltning som ministeren lægger op til som vi har hørt så sent som for få timer siden

jo at lave en sammensmeltning af kommandoen og ministeriet

nu er med det men det står klart og tydeligt i den debatbog her og venstre

ministeren har gjort det

indbyde folketingets partier

sendte forsvaret i krig i irak brugte det snævrest mulige flertal med dansk folkeparti så jeg synes

man skal passe lidt på når man siger

at så venstre har fortrudt alt hvad de tidligere har sagt og ment kan jo ikke være vores skyld

i regeringsgrundlaget der står ret mange ting i det regeringsgrundlag som ikke er blevet til noget nogle ting er det helt fornuftigt at man har valgt at droppe fordi man er blevet klogere det som der så står i det

bjarne laustsen ikke har læst men som jeg gerne vil

udnytter sin bemyndigelse i lovforslaget l to hundrede sammen med enhedslisten uden om den

stemmer og det glæder jeg mig selvfølgelig over som forsvarsordfører for enhedslisten jeg kunne høre på ordføreren fra venstre at venstre ønsker effektiviseringer i

på mekanikere rengøringsfolk sergenter og 3fere i forsvaret men nægter at være med til at skære ned når der skal

men det er en stor sejr det er lykkedes enhedslisten fuldstændig at

regeringen rundt ved næsen og sikre at at man

en bedrift som jeg ikke havde troet enhedslisten ville være i stand til at

noget af en heroisk tale herre nikolaj villumsen holder altså

en af dem der står for effektiviseringer af den offentlige sektor

sektor til at køre længere på literen da vi skulle finde besparelser

nikolaj villumsen hvordan man vil sikre at man også finder besparelser i den øverste

derudover kan man jo også lave en sammenlægning af de tre operative kommandoer for at nævne et andet forslag

altså er venstre og de konservative lodret uenige når de konservative siger at de vil tilbagerulle den her ændring

har læst alle af de betænkningsbidrag der er kommet men nu tillader

fordi herre nikolaj villumsen måske

deri står svaret på det herre nikolaj villumsen spørger om partierne er enige om at der er behov for en mere smidig koordination mellem forsvarskommandoen og departementet og vil derfor som udgangspunkt foreslå en samplacering så det vil sige at hvis det er sådan at der kommer et flertal efter et valg så er det en samplacering og så kommer man til at sidde i det samme hus men med

der jo selvfølgelig også lang række effektiviseringer

her bemyndigelser vi har set det på flere områder men

gerne vil høre venstres generelle holdning til

er det ministeren der ligesom afgør hvornår

hvilke faglige råd der er blevet givet i den endelige form her tænker jeg selvfølgelig på

offentlighedsloven men er der også en principiel holdning til det eller er det blot fordi det er i forsvaret det er et problem og ellers er det ikke noget problem

til den person der skal vurdere hvilke militærfaglige råd der skal oversendes til folketinget gør jo at folketinget får meget svært ved at finde ud af

giver det synes vi selvfølgelig er dybt beklageligt det kommer også til

bemyndigelser er jeg jo helt enig i at bemyndigelser

et forslag om at fjerne en ministerbemyndigelse i forhold til bruxelles en forordningen hvor venstre stemte imod

princip i dansk folkeparti synes vi faktisk at tingene skal vedtages i folketinget det er ret væsentligt også selv om det nogle gange er småændringer men så ved vi alle sammen hvad der foregår og så er det hvad kan man sige et flertal hernede der ligesom vedtager det det er derfor jeg studser lidt

mig lidt at man synes at det er så stort problem når det drejer sig om gode råd fra forsvarskommandoen til ministeren

eksempel på beskæftigelsesområdet synes at det er helt i orden at

arbejdsmarkedsstyrelsen og så videre sender beskæftigelsesministeren

hvis folketinget ikke er orienteret om hvilke militærfaglige råd der er

er der aldrig en regel uden undtagelse jeg vil også tro at spørgeren

regering har lavet bemyndigelseslovgivning det er ganske korrekt

nogen grund til at man fortsætter ud ad et spor hvor man bliver ved med at give sig selv flere bemyndigelser det er ikke godt

har skiftet holdning til effektivisering af forsvarets øverste ledelse siden han

nogen idé om hvordan og hvorledes man skal udnytte den bemyndigelse der er givet

at han vil indbyde til politiske forhandlinger jeg er helt overbevist om at ministeren vil være klog nok til ikke at lave fremtidig

man gør det med en bemyndigelse noget andet er hvis man vælger at lave den

bekymrer sig for en ministers politiske indblanding i en underliggende myndigheds arbejde men men lad

jeg vil godt høre ordføreren om en meget konkret formulering i i det betænkningsbidrag som ordføreren formentlig har været forfatter til

hvordan skal man forstå den formulering hvad er konsekvenserne hvis

have et bredt mandat det var det

anden interesse i at lave en bred aftale men men det kan jo være at det ikke er tilfældet og så må vi selvfølgelig tage bestik af situationen

at man ikke kan gøre det her så jeg spørger endnu en gang hvad betyder

bare skriver for sjov og så må vi finde ud af det bagefter det er da temmelig alvorligt hvis det er et brud på et forlig så hvilke konsekvenser konsekvenser har

den direkte årsag til at det her

er klar over man kan ikke lave en omlægning af

uden at se på de underliggende myndigheder det siger

vi har det sort på hvidt at vi skal lave en analyse af de

hvis vi måtte have en minister der er så tonedøv det håber

ord som karakteriserede den forsvarspolitik der blev ført

flere gange afgav urigtige oplysninger til folketinget det

har udtrykt stor bekymring for hvad det var forsvarsministeren ville bruge sin

er kommet os delvis i møde ved at sige at

ønskede at bruge sin bemyndigelse til at indføre

for venstre bekræfte mig i at når vi har spurgt om præcis hvorfor der skal indføres en model c hvilke forbedringer

ikke kunnet få noget som helst svar der har ikke kunnet gives svar på hvordan man vil komme frem til femten procent besparelser

været umuligt at finde ud af

carte blanche til at gøre ting som vi ikke nødvendigvis kan begrunde hverken økonomisk eller kvalitetsmæssigt

et parti som traditionelt ikke har været tilhængere af et forsvar hvert fald slet ikke et stærkt forsvar få indflydelse på

kan venstre bekræfte mig i at dette i sidste ende kan føre til en svækkelse af vores

det betyde at soldaternes sikkerhed kommer i fare så det er desværre det der står tilbage

at åbenheden og indsigten

skal oversendes er ren sort snak så det der kommer til at ske

at folketinget ikke får den viden om

betyder at man ikke kan stole på om man får de oplysninger udleveret som der ellers er krav på

efter loven det synes jeg er vældig interessant

den problematik som vi står over for også

offentlighedsloven hvor det netop også er embedsmænd der skal

for at diskutere det med venstres ordfører

pernille skipper at den såkaldte åbenhed som man har givet enhedslisten for at stemme for det her lovforslag ikke er andet end et mørkt hul

af konsekvenser for fremtiden men det er lykkedes

lovning på noget der bestemt

indsigt på en tilfredsstillende måde for folketinget når

at nogen har fået så meget reklame og omtale af en bog

synes jeg faktisk han skylder lidt i forhold til det her men men

jeg kan godt forstå at der måske ikke er grund til lige at trykke på knappen og sige

det betyder jo ikke noget hvad der står deri

og vi kan ikke få at vide hvad det er er jeg plejer at sige at det er sådan ligesom at sælge elastik i metermål det der er interessant

beskylder regeringen for ikke at komme med svar man har fået alle de svar man har bedt om det vi til gengæld har spurgt rigtig mange gange om

om der skal ske nogle besparelser vi oplever at der

der skal afskediges rigtig mange mennesker og det bliver rigtig mange civile arbejdere det er både smede

civile arbejdere i det hele taget men også militærfolk

også det er underligt at vi bare skulle friholde forsvarets ledelse forsvarets top og derfor

lave en bemyndigelseslov der siger noget om hvordan det her

sig gøre der ligger et et stort analysearbejde til baggrund for det her og det peger

for der er da ingen i den offentlige sektor der bryder sig om at have dobbeltarbejde

i den offentlige sektor spare på skattekronerne og få et mere gennemsigtigt

citere fra bogen hvor der står men intentionerne er de samme nemlig at slanke og rationalisere stabene og dermed undgå at det samme arbejde udføres på flere niveauer uden den fornødne værditilvækst man siger også et andet sted i bogen at

siger også i de senere år har den øverste ledelse i forsvaret haft vokseværk ganske vist er kravene

til de øverste stabe og dermed behovet for mere personel steget i kølvandet på danmarks stadig større engagement på den internationale scene

vil vi hævde at forsvarets hoved er blevet uforholdsmæssigt stort i forhold til kroppen og det er altså herre troels lund poulsen og herre søren gade der har skrevet det

fået bekræftet her i dag så derfor er der kun et at gøre det er jo at sørge for at vi slanker forsvarets top samtidig med at vi tager fat på de andre steder i systemet og at det

kommer til at foregå på en sådan måde

med det her lovforslag og vi har som sagt delt det

har spillet med lukkede kort her tværtimod har det været åbent det stod i regeringsgrundlaget der er ført

får enhedslistens opbakning til det her

vi har jo set at venstre når det passer dem

ingen problemer havde med at bruge de smalleste flertal

i folketinget nemlig dansk folkeparti og i en tidligere sag

veteranerne ja da kunne herre jakob ellemann jensen gå ud og fortælle at nu

sammen med netop enhedslisten når vi nu gør det meget klogt og vi gerne vil arbejde sammen med alle partier der vil noget fornuftigt

forsvarets top for at spare på skattekronerne og få et mere moderne

af hvor den besparelse er henne herre troels lund poulsen skriver også i i dagbladene rundtomkring at man godt kan acceptere at forsvarets ledelse og departementet kommer ind i det samme hus

have fælles kantine

være i det samme hus så det er bare for at den store offentlighed kan forstå hvad det her drejer sig om

som man vil forhindre os i at gøre

mange fraser men alligevel

mig at bede ordføreren forholde sig til det

dansk folkeparti og konservative folkeparti har ikke på noget tidspunkt modsat sig

i forsvarets top som i forsvarets bund det ved ordføreren også så det burde man måske rette næste gang man udtaler sig men derudover kunne

har sagt at han efter at have fået denne bemyndigelse som l to hundrede skal give ham ønsker at gennemføre en model

at forholde sig til i stedet for at gentage de her

selv når det drejer sig om ikkefortrolige dokumenter ønsker fuld åbenhed men når vi spørger for

spares på forsvarets top og hvordan det skal ske

dem der der gerne vil gøre noget på det her område langt om længe

har fundet ud af at det er fornuftigt at modernisere forsvarets ledelse så kan vi ikke få at vide hvad det er

derfor skylder dansk folkeparti da først og fremmest at fortælle hvad det er de mener

det er da fint nok at man kommer her i ellevte time og siger jamen det kan godt være det

består det praktiske eller det gode i

at gennemføre model c i forhold til model b hvori består de besparelser og de effektiviseringer man kan få der får vi ikke et konkret svar på

model b af forskellige årsager der har vi argumenteret konkret men jeg ser ikke nogen som helst konkrete argumenter for hvorfor model c skulle være bedre kunne man ikke begynde at forholde sig konkret til det i stedet for at komme med de her løse

ud på at give ministeren en bemyndigelse til at

gennemføre en ændring af forsvarets ledelse

det jo svært at få indflydelse på det jeg oplever at ministeren i alle væsentlige spørgsmål omkring forsvaret

aftaler og forlig og derfor har han jo budt op

det gør herre nikolaj villumsen

sammen er bekendt med de mange skandaler som har ramt forsvaret de seneste år den falske oversættelse af jægerbogen usandheder om antallet af fanger usandheder om hvem der filmede fangemishandling i irak det er alt sammen skandaler som hverken befolkningen forsvaret eller folketinget kan være tjent med derfor mener vi fra enhedslistens side

på tide at prøve noget nyt med den ny forsvarslov

åbnes der op for at man kan prøve med en strammere demokratisk kontrol gennem en nedlæggelse af forsvarskommandoen det er klart at det ikke er en garanti imod fremtidige skandaler i forsvaret men det vil gøre det klart hvem der har ansvaret i forsvaret nemlig den til enhver tid siddende

ud af den situation der har hersket de sidste år

er usikkerhed om hvem der har ansvaret om det er forsvarskommandoen eller ministeriet jeg synes det er særlig positivt at der med den her lov ikke bare sikres bedre demokratisk kontrol med forsvaret men også at der sikres parlamentarisk indsigt i den militærfaglige rådgivning dermed skaber den her lov et lille hul i det mørke som offentlighedsloven

kommer til at sænke over den danske centraladministration når regeringspartierne venstre og de konservative i morgen ventes at vedtage offentlighedsloven

og vi glæder os over den videre indsigt

også undre at liberal alliance som jo deler vores kritik af offentlighedsloven og som aldrig holder sig tilbage fra nedskæringer i det offentlige nu stejler

oberster og generaler som står for skud

jeg sige at jeg synes det er bemærkelsesværdigt at

jo heldigvis ikke flertal længere det havde de på et tidspunkt og der brugte de det smalle flertal til at sende danmark ind i irakkrigen

med næb og kløer jeg synes ærlig talt det er tankevækkende og jeg tror at rigtig rigtig mange danskere har svært ved at følge logikken i vkos ageren her i folketingssalen i dag ligeledes tror jeg er mange ansatte i forsvaret som undrer sig over

det er partier som med forsvarsforliget medvirker til at fyre mekanikere rengøringsfolk og sergenter men som siger fra når man vil fjerne overskydende fedt fra landets oberster og generaler i enhedslisten er vi glade for at medvirke til en ændring af ledelsen af danmarks forsvar i en bedre retning og derfor er det positivt at der i dag bliver brugt det progressive flertal som findes i folketingssalen og som danskerne stemte ind ved sidste folketingsvalg derfor

lejligheden til at takke forsvarsministeren for et rigtig godt samarbejde omkring den her lov og jeg vil opfordre regeringen forsvarsministeren og udenrigsministeren til fremover at huske at det her flertal som bliver brugt i dag findes og at det kan bruges og det kan bruges

den her videre indsigt i den militærfaglige rådgivning

i forhold til parlamentarisk indsigt men som alle i folketinget ved

fremgår af folketingets hjemmeside og så videre og kan derfor komme offentligheden til gode enhedslisten har ikke nogen

optrykt en række svar i betænkningen som selvfølgelig har

er en klar opfordring fra enhedslisten at det bliver resultatet vi ser frem til den drøftelse der skal være med folketingets partier og der håber vi at forsvarsministeren vil vælge vores indstilling

det vil blive en realitet og i dag lige om lidt vil vi se at der er et flertal i folketinget der støtter op om den lov der gør det muligt så det synes jeg er positivt det var det flertal danskerne stemte ind i folketinget ved sidste valg

det er rigtigt at enhedslisten ønsker en forandring

vi med til at ændre forsvarets ledelse og det håber jeg vil være være starten på at enhedslisten kan få langt mere indflydelse på dansk forsvarspolitik vi har i hvert fald vist i dag

noget personale omkring sig det ene spørgsmål det andet spørgsmål er hvordan kan

villumsen være så sikker på at han nu om man så må sige

nikolaj villumsen fik at vide at man havde oversendt alle beredskabsnotater

de afghanske tolke hvorefter ministeren så kom til at mene stik det modsatte der kan man så sige at

villumsen på nogen måde har reageret på

ikke så bekymret jeg har bemærket at forsvarsministeren har sagt at han ønsker en nedlæggelse af forsvarskommandoen

ordføreren herre troels lund poulsen i dag har afvist at der

klart flertal af danskerne er uenige i vi har set den ene skandale efter den anden vælte frem og

det på tide at prøve noget nyt og det gør vi med den her lov

er at styrke den politiske styring af forsvaret det synes jeg er

rigtig positivt vi har set den ene skandale

det er helt grundlæggende for et demokratisk samfund at der skal være en klar demokratisk styring af forsvaret forsvaret skal ikke gøre ting

enhver tid siddende ansvarlige minister ikke ønsker de skal foretage sig

i enhedslistens kampagne

at man også stiller forslag om og bliver enige med regeringen om at rigspolitichefen skal rykke ind i justitsministeriet så vi er helt sikre på at justitsministeren har fuldstændig hånd

indlede en krig eller foretage sig noget som der ikke er

klart politisk ønske om at forsvaret skal gøre derfor er det er det

sammenligne pærer og bananer når man sammenligner rigspolitichefen

med forsvaret så vi kan få

har været derfor er enhedslisten også rigtig positive over for det her forslag

jeg da vil håbe at venstre og konservative i fremtiden melder sig lige så meget ud

af forhandlingerne på forsvarsområdet som de har gjort i den her sammenhæng så står enhedslisten parat

sådan som jeg har forstået den aftale enhedslisten har lavet

lige det her punkt går det ud på at man

at se rådgivningen i dens endelige form

er vel egentlig også tilfældet på mange andre områder

hvori den undtagelse består altså man får jo ikke al rådgivningen hvilket af uransagelige årsager også bekymrer venstre og konservative og det forstår jeg så ikke når man stemmer for en offentlighedslov men enhedslisten stemmer trods alt imod så på hvilken måde har man sikret sig den her

ordning der gælder vi har også fået en lang række

svar fra ministeren som er optrykt i betænkningen

er positivt er at vi får en parlamentarisk indsigt i den endelige militærfaglige rådgivning lige meget om det er ministeren der har bedt om at få den eller forsvarschefen der selv har taget initiativ til den

har vi en opfordring fra et flertal af folketingets partier de partier der bærer den her lov igennem og sjovt nok ikke dansk folkeparti

at medtage underliggende myndigheders

såfremt de skulle afvige fra fra det som han selv giver af rådgivning til ministeren det er en klar ændring i forhold til

synes vi er enormt positivt det er også underligt at dansk folkeparti og liberal alliance der deler vores kritik

offentlighedsloven ikke er med til at føre det her ind og dermed sikre

det som flertallet i folketingssalen vedtager i dag og

har så meget imod at være med til at ændre den her lovgivning

man så at skandalerne væltede frem

det var vko der havde flertallet i folketinget og med et meget meget smalt flertal førte danmark i krig i irak

klart at der er vi fra enhedslistens side glade for at det kommer til at være gældende i dag og vi vil da prøve at arbejde for hvert eneste lille hul vi kan få i offentlighedsloven som der desværre ser ud til at være et flertal der vedtager i morgen

at genoverveje om de skal stemme for

om ændring af forsvarsloven som skal gøre det muligt for det er jo en bemyndigelseslov løbende at tilpasse organisationen af ledelsen af forsvaret til de aktuelle behov lovændringen betyder at

tid siddende forsvarsminister i videre omfang end tilfældet er i dag med den gældende lovgivning administrativt kan fastlægge den nærmere organisering af ledelsen af forsvaret i forhold til de aktuelle behov

ingen begrænsninger på det jo for det skal ske inden for de rammer som er angivet i lovforslaget hvilket er vigtigt at være opmærksom på

det er noget af det som vi har brugt meget tid på at diskutere os igennem

i lovgivningsprocessen jeg havde gerne set at der var et bredere flertal bag ændringen af lovforslaget det vil jeg ikke lægge skjul på men i den her sammenhæng hvor det drejer sig om at lave en bemyndigelseslov så er et flertal i flertal

det skulle gøre godt for er jo bla

udvikling har betydet at behovene for politisk militær og civil kontakt og koordination i den interne beslutningsproces og styring af forsvaret er langt større end tidligere lovforslaget vil gøre det muligt at omorganisere ledelsen af forsvaret så den i højere grad er tilpasset de aktuelle behov i lyset af den løbende tilpasning og rationalisering af forsvaret i øvrigt er det efter regeringens opfattelse også på tide at sikre at den øverste ledelse af forsvaret ikke er beskyttet mod tilpasninger og rationaliseringer gennem lovbestemmelser som hører til i den kolde krigs tid en organisering som blev fastlagt under den kolde krig

er nogle der i dag har spurgt kan det nu passe ja det kan passe har vi sagt det hele tiden ja det har vi sagt det er

det med at det skulle komme som et lyn fra en klar himmel at det er den vej

vi sagt hele tiden

også sagt at når vi så skal lave en konkret model

for den integration som i langt højere grad vil tilfredsstille

for hurtigere og smidigere beslutningsprocesser hvor både militære og ikkemilitære aspekter kan sammenstilles en sådan omorganisering vil også betyde kortere beslutningsveje og dermed jo en endnu mere effektiv ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse ligesom det vil understøtte samarbejdet med vores andre internationale samarbejdspartnere endelig vil der være en betydelig besparelse at hente i forhold til den nuværende normering af forsvarets øverste ledelse det er ikke mindst vigtigt i en situation hvor forsvaret gennemgår omfattende rationaliseringer

modstandernes argumenter har været mangeartede men de har ikke og det mener jeg er værd at bemærke her altid været lige konsekvente senest har den nye offentlighedslov som de pågældende partier i øvrigt agter at stemme for været brugt som skyts i en til tider noget indædt men altså ikke særlig sammenhængende argumentation modstandernes argumentation er i øvrigt

optrykt i betænkningen langt hen ad vejen baseret på misforståelser og påstande der er uden hold i den proces og den virkelighed som forslaget er udtryk for mindretallet påstår i sin udtalelse i betænkningen at lovforslaget undergraver forsvarets kvalitet synspunktet underbygges ikke og det er da også uden hold i virkeligheden forslaget går tværtimod ud på at give forsvaret en mere tidssvarende ledelse og dermed også

vil betyde at forsvarsministeren administrativt kan fastlægge forsvarschefens ansvar og placering

af lovforslaget besvarelserne og betænkningen fremgår det med flammeskrift at centrale aspekter af forsvarschefens grundlæggende opgaver og ansvar netop er lovbestemte og ikke kan ændres uden i forbindelse med en lovændring mindretallet påstår også

forligsbrud hvis ministeren udnytter sin bemyndigelse i lovforslaget sammen med enhedslisten uden om den eksisterende forligskreds det er også forkert spørgsmålet om organiseringen og ledelsen af forsvaret er netop ikke en del af det forsvarsforlig vi indgik i efteråret mindretallet påstår også at integration betyder at folketinget og den danske offentlighed ikke længere får aktindsigt i den militærfaglige rådgivning

det vil være en markant svækkelse af den demokratiske kontrol den sidste del af det er forkert og stærkt misvisende

tyde på at man slet ikke har læst det notat af syvogtyvende maj to tusind og tretten om

og dermed offentlighedens adgang til som led i den parlamentariske kontrol ved en integration af forsvarsministeriet forsvarskommandoen og forsvarsministeriets departement at blive orienteret om forsvarschefens endelige

vil jo være en videre adgang til aktindsigt der følger af justitsministeren fremsatte lovforslag til den nye offentlighedslov jævnfør besvarelse af udvalgsspørgsmål to og tres så mindretallets påstand er i den sammenhæng uforståelig mindretallet påstår også at integrationen vil betyde at folketinget og offentligheden ikke længere kan være sikre på at få rent militærfaglige råd men derimod en politisk renset udgave af rådene den påstand kan kun forstås på den måde at forsvarsministeren som det siges

forsvarschefer vil give og holde fast i den militærfaglige rådgivning som de anser for den rette og så er der vel ingen forsvarsminister der kan være interesseret i at få råd der er dårlige eller forkerte

det i hvert fald ikke det siger også sig selv at de medarbejdere der bistår

forsvarschefen med at udforme den militærfaglig rådgivning også i et integreret departement alene modtager instrukser med videre fra forsvarschefen så mindretallets påstand er igen uforståelig

mindretallet antyder også at

for eksempel den britiske regering svækker britiske soldaters sikkerhed

har en integreret model mindretallet skriver også at de er enige om det politiske mål at der skal ske rationaliseringer af toppen af forsvaret med et antal årsværk svarende til niveauet for rationaliseringer blandt resten af forsvarets ansatte men hvordan vil man rationalisere ledelsen af forsvaret når man ikke vil lave noget om det er ingen hemmelighed regeringen ønsker at integrere

og forsvarsministeriet af de gode grunde som jeg har redegjort for men hvordan skal det ske det er det som jeg er helt åben over for at drøfte med alle folketingets partier

og det fremgår også af mine svar til udvalget og af betænkningen jeg vil gerne have så mange partier med som muligt men jeg vil ikke lade oppositionen stå i vejen for at gøre det jeg efter meget grundige overvejelser helt inde i mit inderste mener er det rigtige for det danske forsvar jeg vil strække mig langt for at nå til enighed men jeg vil ikke tabe målet af sigte det er derfor mit håb at alle partier efter at loven er vedtaget vil komme til drøftelser

lad mig i den forbindelse også gentage at den siddende minister efter lovforslaget ikke frit kan

fastlægge rammerne for organiseringen af forsvaret når alt det er sagt så lad mig takke for den støtte der er til lovforslaget jeg vil bruge den bemyndigelse jeg får med omhu og omtanke men bruge den vil

det er først fru gitte lillelund bech med

økonomiske beregninger af besparelsespotentialet ved den integrationsmodel som ministeren ønsker

jeg vil høre om ministeren kan fortælle os nu

hvilken besparelse man kan lave hvis man laver den integration

når man ikke vil lave integration men man alene vil placere forsvarskommandoen og departementet ved siden af hinanden

skal give en besparelse på forstår jeg i størrelsesordenen femten procent

helt uforståeligt at der i sig selv ved at man sætter

som han har haft til at blive oplyst yderligere

på den integrationsmodel som ministeren ønsker

skulle prøve at drøfte hvordan vi organiserer det her fremadrettet og det er klart udkommet af de drøftelser vil selvfølgelig være af betydning for omfanget af de besparelser som som vi kan få så derfor foreligger der ikke nu sådan en forkromet fire hundrede siders beregning ned i detaljen om hvordan det her kan lade sig gøre

mener der kan komme ud af at sammensætte de to myndigheder eller er det bare løs snak er det bare fugle på taget er det bare kapitaliseret lærkesang

situation at man har valgt at spare på folkene udeomkring i landet man har valgt at spare på sergenterne man har valgt at spare på korporalerne man har valgt at spare på på konstablerne man har valgt at spare på mekanikerne men når det kommer til forsvarets øverste ledelse så siger venstre stop venstre et parti der har talt for nulvækst i den offentlige sektor vil simpelt hen ikke være med til konkret at pege på hvordan der kan spares i den øverste ledelse af det danske forsvar

bare komme i nærheden af at antyde hvordan det kan lade sig gøre eller er det ligesom så mange andre gange at her siger man noget

håber at alle dem der har generet både min hørelse og fru gitte lillelund bechs hørelse ved at tale for højt ude i sidegangen nu kan høre at der er afstemning

for stemte fem og halvtreds imod stemte fem og fyrre

ni og tres imod stemte syv og tredive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

slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

her slutter afstemningen for stemte fem og fyrre imod stemte to og tres

det er ikke tilfældet vi går til afstemning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

slutter afstemningen for stemte fem og fyrre imod stemte to og tres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

nu jeg slutter afstemningen for stemte atten imod stemte ni og firs

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning om forslagets endelige vedtagelse

stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte tolv imod stemte fire og halvfems

nummer en og to af et flertal udvalget med undtagelse af enhedslisten

det her beslutningsforslag for at danmark skal

gå foran for at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme nu har et flertal her

i folketinget alle andre partier end enhedslisten ændret forslaget fundamentalt

og indhold derfor ønsker vi ikke at

dette forslag og vi trækker

at optage forslaget forslagsstillerne

om at forslaget trækkes tilbage da indholdet er ændret fundamentalt efter forslagsstillernes mening

er forslaget bortfaldet jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages klokken tretten

hundrede og tre og tredive

det vil sige at forslaget er folketingets ansvar og

vil jeg naturligvis følge debatten med henblik på den videre behandling samtidig med at jeg er venstres ordfører forhandlingen er åbnet og jeg skal spørge om der er nogen som ønsker

synes jeg det er vigtigt også lige at få sat almindelige ord på

det handler jo om at når vi har politiske drøftelser her i folketinget

vilkår hvor det er muligt for befolkningen at følge med og helst også på en måde

befolkningen synes det er interessant at følge med

vi får højnet interessen for demokratiet i danmark derfor er vi som socialdemokrater rigtig glade for at der nu er enighed i præsidiet om at vi skal afprøve nogle nye metoder i samtaleform herinde

det tror jeg kan blive rigtig interessant for

og i spørgetiden nogle gange har statsministeren til besvarelse

jo ikke fast sådan at det så er andre partiledere som får ordet

faktisk det er en styrkelse at

vælgerne hele befolkningen kommer til at kende alle partiledere og ikke kun dem der sidder på regeringsposterne så vi synes den del er en udvidelse af måden

politikere på så er der nogle andre praktiske forslag som også skal være med til at højne dialogen herinde og gøre det lidt mere rationelt for eksempel

kan gå direkte til udvalgsbehandling frem for at komme

mange gange kun ser dem én gang fordi de så ikke kommer til afstemning der synes jeg det er rigtig fint at vi får afprøvet nogle

så ved vi godt at der jo også er nogle beslutningsforslag som handler om måske at flytte holdninger som led i en proces

hindrer jo ikke at man kan sige at

går direkte til udvalget det hindrer heller ikke at et beslutningsforslag der har været fremsat i én periode kan blive genfremsat i den næste periode og så stadig komme til debat i folketingssalen for nogle gange ser vi jo også at folketingsgrupperne før og efter et valg repræsenterer nogle forskellige nuancer i nogle holdninger det har vi i hvert fald tydeligt set

med lidt etiske elementer i eller

det må ikke opleves som en indskrænkning på at beslutningsprocesser omkring beslutningsforslag ikke skal være til stede

de skal selvfølgelig være til stede og det skal også være på en måde hvor man netop kan få tydeliggjort at oppositionen til enhver tid uanset hvilken

jo også har mulighed for at starte nogle politiske debatter uden at man skal formulere et konkret lovforslag så det er meget vigtigt at vi ikke ødelægger muligheden for det

med forretningsordenen som lidt mere har været sædvane og nu bliver de skrevet direkte ind i forretningsordenen

vi håber

femten gange om året der ligesom er lagt op til men vi ved jo godt at både statsministeren og andre partiledere godt kan have nogle problemer med forlods at binde sig

se frem til at vi får en sjovere debat en mere åben og mere direkte debat der også involverer befolkningen omkring os

hvordan socialdemokraterne helt principielt stiller sig til om et flertal i folketinget kan bestemme hvem en partigruppe skal lade sig repræsentere af i en given sag

er ret mange partier der skifter partileder hyppigt så enten har vi en partilederdebat eller også har vi en åben debat med statsministeren og det vi lægger

gentaget det

til statsministeren så kan man stille statsministeren nogle andre spørgsmål i spørgetiden det er man stadig væk velkommen til men i den konkrete debat der kommer om tirsdagen nu er

hvis hvis man skifter partileder hver uge i liberal alliance

jo komme en ny partileder på men det er en partilederrunde og ikke en åben spørgetime spørgetime

jeg ikke erindrer man har brugt i folketinget før

i forhold til taletid for ordførere der har været det i forhold til spørgsmål bagefter så det rent principielle er

er enig i at der er forskel på partier forstået på den måde at nogle skal

at det er den stærkeste knægt i skolegården der skal have lov til at bestemme over de andre

at partierne i folketinget selvfølgelig har lige ret til taletid

have en chance og så må vi jo evaluere

om det skævvrider debatten og magtbalancen men

det så er ét parti som som kan sige nogle ting hvis der

kan de store partier jo også komme med andre medspørgere

være lige taletid for de partier der er valgt ind i folketinget der der må

vi drøfter nu er en forsøgsperiode med en særlig tilrettelagt partilederdebat

så det vi afprøver og så må vi jo se på om om det skævvrider oppositionens

at man ikke har fundet det hensigtsmæssigt at definere i forretningsordenen hvad der skal forstås ved en partileder det forudsættes dog at de pågældende vil være medlemmer som enten er partiformænd eller indtager en lignende politisk ledende og fremtrædende rolle i deres partier eller folketingsgrupper og at hver folketingsgruppe fast er repræsenteret ved et medlem ved spørgetimer med statsministeren så det er bare for at

jo ikke lige pt så derfor tager

jeg kan egentlig kun uden at gøre alt for meget ud af det erklære mig enig med den første ordfører jeg kender godt kritikpunkterne vi har drøftet dem i udvalget for forretningsordenen jeg tror ikke at man røber noget fortroligt her ved at sige

det faktisk har været et kildent punkt

min opfattelse er klart at det var det der kunne opnås og så

kunne vi komme længere jeg er absolut tilbøjelig til at sige nej det kunne vi ikke på det tidspunkt og

tage de bemærkninger der allerede er kommet og der vil nok komme nogle flere

vil give en mere livlig debat det tror jeg godt man kan konstatere og det er jo i hvert fald det

vi har været meget interesseret i nemlig at der bliver lidt mere interesse for folketingets

i forhold til at et flertal af partier kan bestemme hvem de øvrige partier skal lade sig repræsentere af i givne sager

der har været tilfredshed med i alle hjørner jeg siger bare at mig bekendt har det her forslag været

cirka tre år undervejs og hvis ikke der var fundet den her løsning

det på et tidspunkt fortjener en evaluering

altid når vi ændrer på taletid når vi ændrer på folketingets forretningsorden fordi der altid uanset

afslutningsdebatter er indvendinger

hele tiden må vi evaluere hvordan vi får den bedst mulige demokratiske proces ud af det som kan tilfredsstille de danskere der følger med og helst

sad nok folk i salen at

udefra der interesserede sig for vores forhandlinger og derfor har vi lavet stribevis af ændringer i forsøget på at få en mere livlig debat det her er så endnu et af de forsøg i stedet for at

tage det frem som herre simon emil ammitzbøll har interesseret sig for og

vi kan håndtere så synes jeg at vi skal fokusere lidt på den der nyskabelse der ligger i at man kan få en halv minuts spørgsmål det tror jeg vil give en mere livlig debat og det vil give flere medlemmer af folketinget

at stille spørgsmål i de store debatter og det synes jeg vi skal fokusere på

skal der være bred opbakning og så kan det godt være at liberal alliance kommer med en ny

kan blive aktuelt men skal vi ikke tage det når det kommer jeg tror det bliver en måde

der er selvfølgelig altid nogle principielle overvejelser det har

var vidne til men det er jo sfs eget valg sf

et parti der gik meget op

vi har senest set det med offentlighedsloven hvor man er helt ligeglad med sine medlemmer og med demokratiet men bare stemmer sammen med regeringen nu ser vi det også her

udviser en eller anden form for forståelse for vores synspunkt men

principielt er

vi tager det meget seriøst det er op til liberal alliance at vælge

vil stille med i den her givne

har misforstået hvad vores kritik egentlig går ud på vi

set ikke sagt at vi ikke er villige til eller ikke ønsker at folketingets partier i enighed skal kunne finde frem til en eller anden debatform som nogle måtte ønske det vi siger er at flertallet vil påtvinge os at den

de fjorten efterfølgende gange og dermed vil flertallet bestemme hvem

storebæltsbroen måtte gå i stykker eller blindtarmsbetændelser

man kunne forestille sig sig skal vi lade os repræsentere af en bestemt person som vi har valgt på et tidspunkt hvor vi ikke kunne forudsige hvordan tingene ville gå mener fru anne baastrup virkelig at det

det i givet fald kommer på tale at de her spørgetimer skal være og det vil sige

så jeg tror altså ikke

men alligevel få lidt mere liv så synes jeg at det her er

der fylder mest er diskussionen om det her topmøde eller hvad man nu vil kalde det hvor statsministeren kan møde partilederne i udgangspunktet synes vi at det

det har mildt sagt ofte været en tynd kop te også fordi

altid synes man at statsministeren har held til at udpege den eller de ministre det for tiden er mest interessant at spørge om noget det lykkes somme tider for statsministeren og

jo planlægges et stykke tid i forvejen og hvem ved hvilken minister der nu kommer til måske uden for den planlagte skematik fra regeringens side

bringe sig i offentlighedens søgelys det kan være vanskeligt at vurdere hvorimod man vel kan

sikker på at uanset hvornår man kalder statsministeren ind så vil det vække en vis interesse og opmærksomhed så den del af det er vi fuldstændig enige i vi har to

besynderligt at det er folketinget som bestemmer hvem

vi har jo bemærket vil jeg sige at de to store partier bruger en hel del energi på at diskutere med hinanden hvem der burde have været der og vi kan også bemærke at også på det område er det

er i regering derfor fylder det jo meget det forstår vi godt

handler om at statsministeren vil være sikker på at hvis hun møder op så bliver hun også matchet på lige fod eller hvad det nu hedder ved at

en aftale om at sådan er det og så burde man vel kunne overholde aftalen det er vel ikke så svært vi er jo

det kommer til den slags formelle aftaler så det burde vi vel kunne på den anden side må jeg sige lige præcis den

står og

have svært ved først at foretage det spændende valg om hvem der nu for tiden er partileder og derefter fastholde det så længe som nu er fornuftigt og rimeligt og rigtigt at gøre og så i givet fald træffe en anden beslutning efterfølgende pointen er jo den lidt banale at hvis man er så heldig at man i sine vedtægter ikke har indskrevet en partileder eller en partiformand

jo en vis form for frihed som jeg godt kan forstå at andre misunder os men

sig slå ud af jeg har nu alligevel også godt forstået

formand og på andre at man ikke ville synes det var passende hvis enhedslisten sådan sendte de tolv folketingsmedlemmer på skift

heller ikke vi vil gøre jeg tror sådan set at vi nok skal beslutte os til hvem det skal være og så prøve at overholde det

sådan beslutter sig til hvordan det skal være og pådutter os at vi skal have en partileder når vi nu ikke har en partileder og det er jo ikke ulovligt at

i folketinget som ikke har en partileder det er ikke skrevet ind i grundloven eller valgloven

synes jeg at det andet problem er større nemlig det at de to største partier aftaler at de kun vil lave det her

de altid har dobbelt så lang taletid som de andre

selvfølgelig diskutere om socialdemokraterne har nogen permanent sikkerhed

vi normalt tilrettelægger arbejdet på her i folketinget at man forlods giver et enkelt

det mest taletid i spørgerunde og så videre i praksis

vedtage at det skal være sådan at det er den tilstand der er den anerkendte den eksisterende tilstand

også nok vi kan få brug for at snakke lidt mere om i udvalget men jeg vil da sige at jeg synes det ville være en dårlig ting hvis vi ikke kunne ende med at få vedtaget den her omlægning af folketingets arbejde sådan at vi får de her debatter med statsministeren og repræsentanter for de partier der ikke sidder i regering som et alternativ til den nuværende struktur så jeg håber på at vi i løbet af de kommende ugers intensive udvalgsarbejde

beslutningsforslag til vedtagelse hvilket vil sige udvalget på nær liberal alliance og det konservative folkeparti i liberal alliance mener vi primært er to problemer

i det her og de vedrører begge spørgsmålet om denne

som der har været så meget snak om

en partigruppe vil lade sig repræsentere af der skal man vælge én bestemt person som kan være der fjorten til femten gange på en år hvad hvis pågældende ikke kan være til

ikke være repræsenteret i debatten man må undre sig man må undre sig over at et flertal i folketinget på den måde vil tvinge noget ned over et mindretal man må undre sig over at partigrupper kan

fra at deltage i bestemte debatter jeg synes også at vi som folketing svækker os selv kollektivt jeg ved at liberal alliance ikke er det eneste parti der har haft indgående diskussioner med danmarks radio om

vi skulle lade os repræsentere af i bestemte debatter så kan man selvfølgelig som sf siger skifte partileder hist og her det kan hurtigt blive meget morsomt

vi har selv eksperimenteret med det over for danmarks radio en gang de valgte dog at aflyse debatten

leif mikkelsen som politisk leder et enkelt døgn for at få lov til at deltage i en debat men det er jo ikke

fremgangsmåde som man vil foreslå nogen

med det helt fundamentale i hvad det er et parlament egentlig laver et parlament skal udøve kontrol med landets regering og et parlament skal stå for lovgivningen nu vil man konkurrere med danmarks radio og tv to og tv

om at få de mest populære tv udsendelser det skal blive sjovt sagde den socialdemokratiske ordfører og det bliver det da ganske givet også så må vi håbe det også bliver relevant i virkeligheden kan man sige hvis man ser tilbage

man har ladet sig inspirere mere af colosseum end af senatet det handler om at lave underholdning for befolkningen

taletid til et særligt parti som enhedslistens ordfører så korrekt sagde det i forventning om at de to største partier i al evighed vil forblive de største partier men lur mig om historien rammer disse som de har ramt andre en gang imellem

et stort ansvar i det her og for liberal alliances vedkommende må jeg sige at vi er utrolig skuffede over at folketingets formand har ageret mere partipolitiker end formand for hele folketinget

her sag vi er overhovedet ikke i nærheden af at være tilfredse med den måde som vi er blevet behandlet på af formanden

nej det er vi faktisk ikke vi har sagt at vi tror godt man kan lave det her på baggrund af en frivillig aftale mellem de otte partigrupper i folketinget nok ikke præcis som modellen er endt men så i en anden udgave

er vores partileder herre anders samuelsen deltage i debatterne nej det er det sådan set ikke

på at gøre hvis det er det man ønsker

i denne sal vi har tænkt os at forfølge det i udvalgsarbejdet og om nødvendigt endnu længere selv om et flertal skulle tromle det her forslag igennem folketinget

er vores indstilling at vi på det foreliggende grundlag vil sige nej vi mener også det er forkert at gøre det gennem en ændring af folketingets forretningsorden men hvis præsidiet og især formanden

og ønsker at tage en reel dialog også med de partier der ikke er repræsenteret i præsidiet om en frivillig aftale

der skal være noget glæde i nogle af de debatter det tror jeg faktisk der vil være når det er partilederne der kommer til

at være i hurtig konfrontation med hinanden ikke lange ordførertaler på en halv time som statsministeren eller en minister

nogle store debatter det var derfor jeg brugte ordet sjov det skal

interessant og spændende og relevant

tror faktisk at der nogle gange skal lidt mere glæde ind i også det politiske arbejde så folk synes at det er spændende at se på det er deri demokratiet ligger så har jeg jo hørt

mit spørgsmål går på er det ikke mest korrekt

og at det ikke bygger på frivillige aftaler i udvalget

rimeligt eller på sin plads at et flertal i folketinget kan pådutte mindre partigrupper eller de partigrupper

et stort parti at sende bestemte repræsentanter i bestemte debatter

set et principielt synspunkt så kan det da godt være at vi kan lave nogle aftaler om hvordan vi vil have tingene til at fungere men jeg mener at det kræver enighed fra alle partier

har det taget tre år og jeg tror ikke at det var blevet til noget

ville det ikke blive til noget alligevel kommer man

en ny udgave hvor det så igen lyder hvis ikke vi siger ja til det her så bliver det ikke til noget det er i virkeligheden

et ønske om at få gentaget svaret på hvorfor liberal alliance ikke er for forslaget

folketingssalen er det så ikke mest korrekt at det vi gør og den måde vi samarbejder på i folketingssalen er indskrevet i vores forretningsorden frem for at det bygger på nogle

velkommen til at komme op i en anden runde hvis det er

jeg misforstår spørgsmålet jeg tror bare at sagen er den at argumentet for

vi er imod er det samme som argumentet for at

de to ting hænger uløseligt sammen fordi jeg ikke mener at det er fru karen j klints opgave at bestemme at liberal alliance ikke kan være til stede i en enkelt debat hvis det nu skulle

det bør være de vigtigste og de mest principielle debatter der føres i folketinget og også overværet af flest mulige og

være interessante nok til at man har lyst til at følge dem og referere fra dem

vi for at man også kigger på om man kan gøre debatterne mere interessante mere levende

gøre tingene anderledes

det her tilfælde synes vi ikke at præsidiet har ramt rigtigt først og fremmest er vi ikke enige i

mellem partiernes mulighed for at ytre sig det har altid været en god tradition i folketinget

partier har lige ret til at ytre sig lige ret til at tale lige ret til at fremføre partiernes synspunkter

kan blive ved med at bytte rundt og så give hinanden

nogle privilegier og det synes jeg

det er en gigantisk uskik for vores demokrati og også en uskik for for folkestyret

det er rigtigt at politik også er det muliges kunst også i forhold til procedurer og processer

det her skaber jo en uheldig præcedens

man også i andre debatter kan afgøre at nogle partier skal have mere taletid end andre og så kan et flertal altså bare afgøre at nogle partier ikke

at andre partier så skal have mere taletid

jo heldigvis sådan at politik ændrer sig og hvem der er

tredjestørste parti og fjerdestørste parti har også ændret sig meget i løbet af de sidste både ti femten tyve og fem og tyve år så det kan sagtens være

s og v efter næste valg igen

der er de to største partier

det rent principielle som vi må forholde os til og det er at partierne i folketinget

tilfælde de otte partier selvfølgelig skal have lige mulighed for at ytre sig og også lige lang taletid det var den ene anke den anden anke er den

uanset hvordan formuleringen er

bestemmer hvem hvert enkelt parti skal lade sig repræsentere af

skal repræsentere partierne ved afslutningsdebatten den socialdemokratiske politiske ordfører repræsenterer

derfor fastlagde at det skulle være finansordføreren

man knæsætter et princip om at det er nogle andre

hvem man skal lade sig repræsentere af og det er ikke rimeligt så derfor vil vi også være imod den del af forslaget

man tænker sig godt og grundigt om og vender tilbage til tidligere tiders

og den radikale ordfører føler sig dækket ind af hvad fru karen klint fru pia kjærsgaard og fru anne baastrup sagde fra talerstolen det er nemlig et enigt præsidium der

jeg tolker herre per clausens og herre simon emil ammitzbølls indlæg sådan at de ønsker en fornyet udvalgsbehandling og forslaget går derfor tilbage til udvalget for forretningsordenen

forårets aftale om en reform

og opad med

og for dansk økonomi bag den historiske aftale om su reformen står et bredt flertal af folketingets partier det er positivt at opbakningen til et forbedret su system er så massiv

hele folketinget på nær enhedslisten bakker op om en aftale der hæver niveauet i vores uddannelsessystem og bakker op om en aftale der skærper kravene til vores studerende og klæder dem på til et globalt arbejdsmarked aftalen er blandt andet et resultat af at socialdemokraterne sf og de radikale har erkendt behovet for at tænke nyt

uddannelsesministeren i spidsen har indset at

su reform er en forudsætning

og for vores velfærdssamfund kort før julen to tusind og

afviste ministeren ellers klokkeklart at der kunne reduceres i udgifterne til su og tilbage i efteråret to tusind og ti var afvisningen total da venstre sammen med vores regeringspartnere fremlagde et reformudspil i dag står vi så og behandler en reform der styrker de offentlige budgetter med mere end to milliard kroner i to tusind og tyve

det dobbelte af hvad venstre foreslog tilbage

som de nuværende regeringspartier dengang

uddannelsesministeren og regeringen har heldigvis skiftet holdning de har erkendt at der er en verden uden for christiansborg og en verden uden for danmark

den verden afhænger danske arbejdspladser af danmarks konkurrenceevne

positivt at socialdemokraterne det radikale venstre og sf

så vi kan få de studerende hurtigere gennem uddannelsessystemet og samtidig hente over to milliard kroner til at styrke vores konkurrenceevne det er overordentlig positivt at vi er syv ud af folketingets otte partier der fuldt ud står bag denne aftale at vi i fællesskab er enige om at skærpe kravene

normeret tid skal være normen for den faktiske uddannelsestid og ikke som i dag hvor det på de fleste uddannelser lader til at være et oplæg til diskussion om muligheden for at holde orlov efter behag undersøgelserne taler deres tydelige sprog danske studerende kommer senere i gang og er længere tid om at uddanne sig det retter vi som sagt op på ved at indføre langt skrappere krav til su

om at nedbringe den gennemsnitlige studietid med mere end fire måneder

og prøver svarende til et fuldt studieår bedre rammer for merit ved studieophold og studieskift bedre overgange mellem

samt øget brug af vinteroptag og vinterstart på uddannelserne endelig får universiteterne mulighed for at indføre studiestartsprøver for at sikre at de studerende reelt er studieaktive vi indfører et loft loft på maksimalt fem ungdomsuddannelser dermed undgår vi at unge shopper rundt mellem en stribe uddannelser blot for at kunne modtage su et opgør med dette snyderi har klart været en prioritet for venstre øget støtte til befordringsgodtgørelse er en anden af de klare venstremarkeringer i aftalen befordringsgodtgørelse gør det mere attraktivt at tage en uddannelse selv om man bor langt fra uddannelsesstedet og samtidig bliver det mere attraktivt for de studerende at bo i yderområderne

endelig har det for venstre været en klar prioritering at give de flittige studerende et klap på skulderen

og de øvrige studerende yderligere det gør vi med en kontant bonus til de studerende der bliver hurtigere færdig end normeret og ved at hæve fribeløbet så de studerende i højere grad får glæde af at yde en ekstra indsats sideløbende med deres studier i venstre er vi tilfredse med reformen fordi den styrker vores

su system vi er glade for uddannelsesstøtten fordi den giver alle uanset baggrund mulighed for at tage en uddannelse og dermed også mulighed for at så mange som muligt kan bidrage til dansk økonomi et stærkt og målrettet su system er en forudsætning for et konkurrencedygtigt danmark og dermed forudsætningen for at vi også kan finansiere skoler og omsorg for vores svage om både ti tyve og tredive år venstre kan af de her årsager støtte

sender danmark ind i fremtiden

mener venstre at det her lovforslag sikrer kvaliteten

mener venstre at det her lovforslag betyder

perfekt målrettet til det uddannelsessystem som vi ønsker nemlig

universitetsuddannelse som hovedregel tager fem år og støtten bliver målrettet til ikke

sender danmark ind i fremtiden

til noget lidt andet jeg kan forstå på venstre at man har et ønske om at elever og studerende skal blive hurtigere

ser venstre ikke en bekymring for at når de studerende mister penge som de gør med det her lovforslag og samtidig får muligheden for at arbejde meget mere

langsommere at der altså er nogle modsætninger i det her lovforslag der er

incitamenter til at man skal blive hurtigere

og på den anden side nogle incitamenter til at man skal blive langsommere

at sige ikke længere skal være fuldtidsstuderende men skal bruge meget tid på

skyggen af finansiering til så det kan i hvert fald bombe dansk økonomi et stykke tilbage i tiden

en vigtig ting at slå fast med det her forslag

provenuet går til en målrettet sikring af danske arbejdspladser en bekymring der er lige nu blandt de studerende som

ordføreren for enhedslisten også bør bekymre sig om

er der et arbejde til de studerende når de er færdige det er der rigtig mange der bekymrer sig om og provenuet i den her reform

at der bliver skabt job i danmark det er også en problemstilling som jeg synes

enhedslisten skulle tage at overveje lidt

sent ud på arbejdsmarkedet

su systemet på nogle områder er dyrere og mere gavmildt end der reelt er behov for de to udfordringer løser vi med de to lovforslag vi sambehandler her i dag med vores løsning er det lykkedes os i en krisetid at bevare og udvikle vores enestående su system så vi forsat værner om en af de mest værdifulde rettigheder velfærdssamfundet giver os nemlig gratis uddannelse til alle uanset social baggrund og økonomisk råderum samtidig får vi råd til

su til de mange flere unge som vi

skal stå med et eksamensbevis i hånden de to lovforslag vi behandler i dag udmønter aftalen mellem regeringen venstre det konservative folkeparti dansk folkeparti og liberal alliance om en reform af su systemet l to hundrede og fem og tyve omfatter ti initiativer der reformerer og målretter

su systemet med det formål at bringe de studerende bedre igennem deres studier og tættere på normeret tid det sker blandt andet ved at sikre de studerende som starter deres videregående uddannelse inden for to år efter adgangsgivende eksamen

su i op til tolv måneder ud over normeret tid ved at sætte en grænse for hvor mange ungdomsuddannelser det er muligt at begynde på med su ved at dæmpe reguleringen af su i perioden to tusind og fjorten til en og tyve og ved at stille en bonus i udsigt for de studerende som bliver færdige på under

l to hundrede og seks og tyve omfatter fire initiativer der skal skabe grundlag for en aktiv studiekultur med gode rammer og med færrest mulige barrierer for de studerende for vi vil skabe de bedste forudsætninger for at de studerende kan gennemføre deres studie inden for normeret tid det gør vi blandt andet ved at forslå obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår ved at skabe bedre rammer for merit for de studerende som har et studieophold på en anden institution

til at nedbringe den gennemsnitlige studietid med fire

udtryk for en fornuftig balance når vi med reformen sikrer fremdrift og fleksibilitet i studierne ved at stille krav både til de studerende og til universiteterne

for at nedbringe den gennemsnitlige studietid markant det er et benspænd af bureaukratisk karakter som de studerende har stået over for så derfor er der også glæde blandt de studerende

binde den studerendes fremdrift på studiet tættere sammen med su det er fornuftigt at øremærke tolv måneders ekstra

alle der starter mindst to år efter de har taget deres ungdomsuddannelse starter man senere men skifter studie så beholder man også den ekstra su bliver man syg eller stresset har man som i dag selvfølgelig forsat mulighed for at få dispensation i su systemet så man har en fair chance for at færdiggøre sin uddannelse det har været helt centralt for socialdemokraterne at sikre en balance så særlig de fagligt svage unge forsat kan afprøve forskellige uddannelser inden de finder deres rette hylde og derfor er vi rigtig glade for at vi med lovforslaget

unges uddannelser er topprioritet for regeringen og vi investerer flere midler i uddannelse end nogen anden regering har gjort op mod halvtreds milliard

unge i to tusind og tretten det gør vi fordi vi vil skabe grobund for at vores børn og unge bliver den dygtigste generation i danmarkshistorien med su reformen frigør vi ressourcer hvilket er med til at styrke den danske økonomi

udvikle flere nye job i den private sektor også til glæde for de nyuddannede målretningen af su systemet ændrer ikke på at man også fremover i danmark vil have verdens mest generøse su system eller på at vi vil have et su system der fremmer alle unges muligheder for at gennemføre en uddannelse socialdemokraterne støtter derfor de to

end to års pause når man indfører en bonusordning til dem der kan

studier hurtigere end på normeret tid og når man hæver fribeløbet som jo

de her to lovforslag hjælper de børn som kommer fra hjem

penge og ikke er masser af

at det jo skulle skabe et mindre incitament

fåtal af studerende der har anvendt lige præcis muligheden for

gå i gang før på deres uddannelse det er cirka fem hundrede ud af de knap tredstusind der blev optaget sidste år som har anvendt den jeg synes ikke det

noget som handler om elite eller elitært optag på vores uddannelsesinstitutioner i forhold til

en økonomisk baggrund så alle unge mennesker der ønsker at få en uddannelse uanset deres sociale opvækst og uanset deres forældres økonomiske råderum er i stand til at

nævner gjort det muligt at kunne arbejde lidt mere nu er det jo ikke sådan

det er tvangsudskrivning til at skulle

arbejde mere tværtimod giver det mulighed for at unge mennesker i løbet af deres ferier

ledige studiejob i det her land

økonomisk eller faglig hjælp

vejledning og rådgivning sted helt ned i grundskolen

at man har ment at det så er på alle niveauer

den brobygning er nødvendig sådan at de børn der måske ikke finder det naturligt qua deres forældres job og uddannelse selv at skulle søge en vej hen imod en videregående uddannelse netop kan få bistand fra vejledere både i folkeskolen på ungdomsuddannelserne og helt op på universitetsniveau det er der hvor

uddannelsesinstitutionerne om at opprioritere lige præcis den opgave så derfor

også børn der kommer fra hjem hvor forældrene ikke har en lang videregående uddannelse

nedbringe beskatningen af de bedst aflagte selskaber i danmark

om det er en rigtig retorik at anvende

kalde vores uddannelsessystem for generøst hvad er det for en vogn man skubber på når man bruger den slags betegnelser om nødvendige bidrag til at afskaffe den sociale barriere den sociale skævhed i uddannelsen som jo netop ordførerens parti

også talt med de studerendes organisationer og når jeg har talt med andre som allerede er kommet ud og

har været heldige som dimittender at få et job så er der én ting de her unge mennesker er interesseret i og det er at få et job

tvivl hos mig om at hvis vi netop ved at indgå aftaler i vækstplan dk

er det det vi skal jeg ved ikke hvorfor enhedslisten har sådan

hele tiden at skulle fastholde fastholde unge mennesker i en

ellers vil de pågældende blive bortvist fra folketingssalen jeg beder om at den bliver fjernet det er ikke tilladt at demonstrere i folketingssalen og hvis ikke

vil de pågældende nu blive fjernet af folketingets personale som er på vej

vi kan ikke fortsætte debatten jeg beder virkelig om at man fjerner skiltet

i strid med folketingets helt elementære regler at man ikke retter sig efter hvad der er besluttet det er en helt fast regel at man ikke må demonstrere i salen og derfor beder jeg om at man nu fjerner sig frivilligt

på den parkeringsplads som enhedslisten holder af netop at skulle fastholde unge mennesker og folk generelt i passiv forsørgelse om det er su eller det er andre former for

holder mest af at folk opholder sig det er ikke dér socialdemokraterne mener at folk skal være

komme ud og blandt andet være en del af et aktivt arbejdsmarked

man sammenligner og det er muligt at herre lars dohn har gjort det

omkringliggende lande i forhold til hvad studerende får i su der

skal have lån det gør vi ikke kun i danmark

sikkerhedsnet som trods alt er et vist afsæt økonomisk i forhold til at kunne leve et ganske almindeligt sundt studieliv også hvad angår det økonomiske råderum

statens uddannelsesstøtte op

rådet for statens uddannelsesstøtte i

halvfjerds da tingene blev etableret så jeg har fulgt med hele vejen og er stolt over

og der vil jeg da advare ordføreren mod at bruge en retorik som de der vil nedskære og ødelægge det her system bruger

det her så er sidste gang at de uddannelsessøgende som åbenbart ikke er helt så tilfredse som ordføreren var i gang med at tilkendegive eftersom

at at socialdemokraterne medvirker til nedskæringer

er det jo sådan at

de rigeste af selskaberne fordi det giver netop ingen job

repræsentant ved herre lars dohn her giver udtryk for at skulle opfordre de studerende

maksimere deres egen økonomiske indkomst til fordel for kommende generationer det som socialdemokraterne og regeringen og de øvrige aftaleparter arbejder på er faktisk at sikre at der også er su til dem der i fremtiden både om fem år og om ti år

også kan få en uddannelse uden at skulle til lommerne sådan

grupper af socialt svage såkaldte svage studerende som

faktisk også i fremtiden har en mulighed for at kunne komme ind på en uddannelse

at vi får den bedst uddannede generation også i fremtiden det kaldes bæredygtighed det kaldes også økonomisk ansvarlighed men det er ikke det jeg hører når enhedslisten har ytret sig om de her ting

liberal alliance om en reform af su og hvorfor gjorde vi nu det

at de studerende kommer hurtigere igennem studierne vi mener det er rimeligt at forvente at studerende som udgangspunkt gennemfører deres studier på normeret tid

de eksaminer som kommer at man er reelt fuldtidsstuderende

bruge mere tid end normeret og at man som udgangspunkt ikke skubber eksaminer det er alt sammen rimelige krav og

forlænger studierne det mener vi der skal ændres på og her har specielt universitetsdelen af

reform afgørende indflydelse på at skabe de kulturændringer dansk folkepartis udgangspunkt var og er at denne kulturbearbejdning først og fremmest skulle foregå på uddannelsesinstitutionerne vi tror ikke på at det kan skabes ved at skære i su systemet i forhold til su reformen

andre ville gerne skære meget mere

sjette su år og helt fjerne su til hjemmeboende

med i forliget for at sikre en forbedring i forhold til regeringens udspil

var det endt med større nedskæringer hvad har dansk folkeparti så særligt fået i

aftalen

eu domstolen som betyder at studerende fra eu får ret til

hvis de eksempelvis har noget der svarer til en avisrute der er det aftalt at hvis omkostningerne

eu studerende overstiger det afsatte skal forligskredsen iværksætte værnsinitiativer hvis værnsinitiativerne støder på eu regler skal regeringen arbejde aktivt i eu

su systemet lakmusprøven på hvordan regeringen vil leve op til det her får vi allerede i forbindelse med de ansøgninger der ligger nu om oprettelse af nye uddannelser et af de værnsinitiativer som ligger lige for er nemlig at sikre at uddannelser som udgangpunkt udbydes på dansk og at der selvfølgelig ikke oprettes engelsksprogede uddannelser med sigte på optagelse

den foreliggende liste over ansøgninger universiteterne på uddannelser viser at kun atten ud af fyrre nye uddannelser udbydes på dansk

her har jeg en forventning om at ministeren gør en klar indsats for at

der ikke bliver godkendt uddannelser på engelsk som ikke er absolut nødvendige af hensyn til det danske arbejdsmarked

er der på det danske arbejdsmarked for en uddannelse som denne på engelsk andre væsentlige punkter som dansk

forældrenes indtægt for hjemmeboende

er dårlig for studerende med handicap ja

ligefrem strider mod handicapkonventionen

at det er meget vigtigt at have fokus på at den her reform

studiegennemførelse for alle den strammer op på en række forhold omkring studiefremdrift som naturligvis som udgangspunkt rammer alle studerende herunder principielt

studerende med handicap men der er stadig væk de samme regler for dispensationer

ikke at aftalen som sådan er skæv for studerende med handicap det betyder ikke at der ikke er behov for at gøre noget for at forbedre forholdene for studerende

su området at den indsats skal gøres jeg vil gerne atter en gang opfordre regeringen til i forbindelse med den varslede handlingsplan på handicapområdet at tage forholdene for studerende med handicap op jeg har en vision om at der kan skabes uddannelsesinstitutioner med det man kunne kalde universelt design det betyder at

institutionerne er indrettet så de på alle måder er tilgængelige i mine øjne handler det om både den fysiske indretning og tilrettelæggelsen af undervisning

eventuelle fritids og sociale aktiviteter der foregår det handler også rigtig meget om at motivere uddannelsesinstitutionerne til at påtage sig deres ansvar for inklusion af alle studerende det kunne oplagt foregå blandt andet gennem de udviklingskontrakter som ministeren løbende indgår samlet set er dansk folkepartis vurdering at den samlede pakke understøtter en bedre studiekultur

til gavn for de studerende selv derfor støtter dansk folkeparti

enkelt spørgsmål til herre jens henrik

udtalte ordføreren selv vi tror grundlæggende ikke på at man får de studerende hurtigere igennem ved at skære i deres

de tiltag der ligger i forhold til universitetsloven vi har ikke en overbevisning om at

i suen får de studerende hurtigere igennem men når vi er gået med i den her aftale

i modsætning til at sætte os på sidelinjen og ikke ville være med at gå ind og sige at vi

de her forhold bedre end det var foreslået

får de studerende hurtigere igennem det er ikke fordi der

de to lovforslag vi diskuterer i dag

og forringer mere end det regeringen

og vi støtter faktisk op om at man som studerende forventes at gennemføre sine studier på normeret tid så derfor er

seriøst problem for hovedparten af de studerende at der bliver skåret lidt

man ikke kan forlænge sit studium med et ekstra halvt eller helt år

to store udfordringer i samfundet den ene

er at vi ser studerende tage

på normeret tid de gennemfører på langt mere end normeret tid det er den ene udfordring og den afspejler selvfølgelig problemer i i studiemiljøet på de enkelte uddannelser og det er det som man har

man kan sikre sikre fremdriften i forhold til

bruger på at gennemføre deres uddannelse den anden store udfordring

er der jobs til de studerende når de forlader deres studier derfor har vi været nødt til at gå ind og finde ud af

erhvervslivet og dermed jobskabelsen i danmark i kraft af den store

man blandt andet har skullet skaffe økonomiske ressourcer

det her område på den måde kan man sige at de to lovforslaget udtryk for et ønske

studerendes studietid gennemførelsestiden på studierne

jobmarkedet derfor

også sige at der i diskussionerne i forligskredsen er blevet diskuteret meget nuanceret og jeg tror at alle partier der står bag forliget kan se sig selv i det resultat der ligger nu og det

det er vel at mærke kan man sige sige en kombinationsløsning vi står med her det er et meget komplekst

og det er summen af de enkelte tiltag der skaber det endelige resultat

har været heroppe har også meget fint gennemgået hvad der

det radikale venstre støtter på alle måder lovforslagene som de ligger fordi de som sagt

i studiemiljøet og de sikrer at der er job til de studerende når de

radikale venstre er meget optaget af

en radikal minister i spidsen er om at tres procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse

kan få en uddannelse uagtet hvilken social og økonomisk baggrund

et rigtig rigtig godt su system også efter at de her reformer bliver gennemført det er sådan at alle kan få su til normeret tid

at de studerende skal kunne gennemføre deres uddannelse også uagtet hvilken social og økonomisk baggrund de kommer med så ja

enig i regeringens målsætning om at tres procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse

se et su lovforslag fra regeringen fra su forligskredsen som sikrede en mere

det som udgangspunkt og ikke det udgangspunkt at de studerende skulle hurtigere igennem

de her to lovforslag vi behandler i dag den lige adgang

ambitionen må da være at man som studerende gennemfører sit studie inden for normeret tid så kan vi se at der er rigtig rigtig mange studerende som ikke gør det til gengæld kan vi også se at der er meget stor forskel på

lykkes at gennemføre på normeret tid

bruger betydelig mere tid på at gennemføre studiet så det er et spørgsmål om

uhensigtsmæssig det er jo det vi

i den her sammenhæng forholder os til

at gøre noget ved nogle af de barrierer der er i uddannelsessystemet så jeg synes at vi inden for rammerne af den her lovgivning

meget progressivt til problemerne og som sagt

milliardbeløb så giver det et øget pres på de job

af studerende så det må vel betegnes som en negativ effekt

at ordføreren mener at der i vækstplan dk ligger i massevis af job

man kom i en situation hvor der virkelig var tale om drastiske ændringer så

spændt på hvad det var for et ordvalg enhedslisten så ville bruge for i det her tilfælde

er det jo sådan at der sker en svagere stigning i

selvfølgelig en verbal charme

en problemstilling som jeg tror at enhedslisten og radikale venstre har fælles interesse i

med nogle af de unge som har svært ved at blive fastholdt i uddannelsessystemet

det er bare en problemstilling som ligger ud over det vi diskuterer i dag og hvor man også kan diskutere socialpolitik og kulturpolitik på andre ministerielle ministerielle områder men inden for rammen af det vi diskuterer i dag

lotte rod har været ude at sige at der ikke skulle skæres så derfor kunne man måske have andre forventninger til den politik

arbejdspladser der tales om i vækstplan dk er jo altså blevet betegnet som en steg i himlen som har nogle himmelske

er det virkelig de radikales ambition at de seks hundrede arbejdspladser der skabes

og det er jo helt ambitionen bag vækstplan dk

har man så også fra det her område været i stand til at bidrage positivt så vi ønsker som sagt både fremdrift for de studerende i studierne og vi ønsker fremdrift ude på arbejdsmarkedet og det synes

venstre at de to lovforslag vi diskuterer i dag

su oveni vækker det ofte begejstring og misundelse

også er råd til uddannelse i fremtiden

det nemmere for de studerende at komme hurtigt igennem uddannelsessystemet

tre sigtelinjer og de er reformerne skal have en social balance reformerne må ikke forringe de studerendes mulighed for at gennemføre en uddannelse

alle kan jo og det har vi også diskuteret meget

det skal der være plads til

vi også til de studerende vi vender bøtten på den stærkt stigende brug af gymnasial supplering og der kommer et stærkere krav om fremdrift i studierne

kunne modtage su udgifterne til su er stærkt stigende og tak

jo netop et udtryk for at flere uddanner sig og vi skal uddanne endnu flere i fremtiden

kroner ekstra på uddannelse end den tidligere regering og vi bliver ved med at skulle bruge flere penge for at få uddannet langt flere i fremtiden

diskussioner

jeg tilfreds med hvordan den her store

de her to lovforslag også handler om dem som tager

som går på en professionshøjskole

så lisbeth bech poulsen hvorfor man så har lavet en reform der tager udgangspunkt i at man har gået i gymnasiet og at man går på universitetet

i at man er universitetsstuderende

sabbatår hvis man skal have det ekstra su år

elektriker eller tømrer og så vil videreuddanne sig når man har været et stykke tid på arbejdsmarkedet

i gymnasieelever og universitetsstuderende

ser de her voldsomme forsinkelser

at man bliver forsinket

i dag sygdom graviditet og så videre

normerede tid og derfor

su besparelser som sf

var nogle ting før hvor man kunne sige

i forhold til økonomisk støtte og man kunne sige hvorfor skal det være så svært

få merit nogle steder der er mange ting som enten ikke giver mening eller som de

og eleverne selv har efterspurgt hvor de siger jamen vi bliver ufrivilligt forsinket

forskellige fag praktikophold osv og der synes jeg

mindre end end før og jeg synes

vi har fået skruet noget sammen der er rigtig holdbart og fremtidssikret så vi også har milliarder til i fremtiden at få endnu flere uddannet

et efterslæb blandt nogle af dem der slet ikke får en uddannelse og det er også det jeg glæder mig til at vi skal diskutere

fjorten dage inden befolkningen gik til valg

der selvfølgelig færre unge der har mulighed for at tage en uddannelse og hvis sf kommer i regering vil vi ikke være med til at forringe suen så var det jo sf kom i regering og nu sidder man fra en regeringsplads og og accepterer

til at su besparelser har en social slagside i uddannelsessystemet

får forringet deres muligheder for at tage en uddannelse i det her land er bibeholdt med den her aftale og derfor kan vi stå inde for den

se på

i kassen

var rigtig mange barrierer i uddannelsessystemet

blevet reguleret på samme måde som de øvrige overførselsindkomster det er jo en lang diskussion men nu kan man sige der i det mindste er lighed og at det samme princip gælder for alle overførselsindkomster de bliver reguleret på samme måde der er også nogle ting som jeg synes

så der er taget og givet lidt og jeg synes vi

var om sf som parti

er en meget bred reform den er stor den tager højde for at vi

at mange flere tager en uddannelse så den stigning ser vi gerne

det skal være holdbart det skal sikre

meget fokus på de universitetsstuderende og der er rekordoptag på

i at få uddannet endnu flere inden for de mellemlange uddannelser og

en ungdomsuddannelse og der synes jeg

den store opgave ligger nu så

og skære noget sted det her skal holde i mange mange år

skinner udenfor

foregående ordførere der har været heroppe har sådan set redegjort fint for hvad de her to lovforslag indeholder men jeg synes vi skal være ærlige

her i folketingssalen

igennem uddannelsessystemet de her to lovforslag deler elever

der ikke kan jeg synes at i denne debat om de her to lovforslag og om

at su blev til for at sikre at alle får en mulighed

en lille smule at leve for kan betale lidt husleje og få lidt pasta med ketchup til aftensmad

og det ikke at presse elever og studerende hurtigere igennem

at skabe mere lighed i vores uddannelsessystem

når den bliver brugt til det som jo er udgangspunktet for de

når man skal beslutte om man støtter de her to lovforslag

er for et uddannelsessystem man gerne

vokset op med bugnende checkhæfter

eller mener man som vi gør i enhedslisten at det er vigtigt at uddannelsessystemet er til

er det altså en meget dårlig idé at forringe su som man gør

de to lovforslag vi behandler i dag lovforslagene mener vi heller ikke tager højde for

et uddannelsesystem med mange forskellige uddannelser

de her to lovforslag er lavet med udgangspunkt i universitetsstuderende og gymnasieelevers

om

inden for to år kan der laves undtagelser

uddannelse der er listet en række ting op i lovforslaget det er rigtig fint men

er starte på en videregående uddannelse eller om

videregående uddannelse fordi det lægger retningen for hvad man skal lave resten af sit liv

i tvivl det her lovforslag betyder at

uddannelsessystemet nu vil få endnu sværere ved det eftersom en år af deres

to år vi mener ikke det nytter noget at straffe dem der vælger forkert eller ender med slet ikke at vælge noget vi skal i stedet for hjælpe dem med at finde vej igennem uddannelsessystemet

jeg savner lovforslag som følger de fine intentioner op

lovforslag en af de grunde

i salen man kan få dispensation hvis det

man skal i behandling have hjælpemidler

så at sige

dispensation jeg synes man bør lytte til danske handicaporganisationer som foreslår at

lovforslaget indeholder også at man mister sin

su hvis man bliver mere end et halvt år forsinket

en af de ting der er listet op i lovforslaget

ender med ikke at gøre uddannelsen færdig det ville

frygter vi i enhedslisten at lovforslaget også

faglige forringelser

som ny meritpraksis bedre merit ved studieophold og mere fleksibilitet

gennem uddannelsessystemet som følge af de her ting vil

rustede til vi synes i stedet for at vi skulle fokusere på at alle studerende

de går til eksamen i stedet for bare at smække nogle krav i hovedet på dem som gør at de vil få sværere ved tingene

man nu kun vil kunne få su til de såkaldte turbokurser på gsk det synes jeg

udbytte og blive fagligt rustet til

hvis man skal gøre det alt sammen med

vi skal holde fast i at det er det faglige og den faglige progression er det vigtigste i vores uddannelsesystem suppleringskurserne betyder netop at eleven skal

ønskede videregående uddannelse dernæst kommer

som det også bliver påpeget i høringssvarene hvordan skal

ændrer det her forslag jo også

gå på en videregående uddannelse går man på en videregående uddannelse skal man selv betale for alle sine studiematerialer det vil

regulering som flere ordførere også har været inde på det vil betyde at elever og studerende får tre hundrede kroner mindre om måneden end de ellers ville

det lyder måske ikke af så meget for nogen men

husleje jeg skal ærlig

på den ene side beder elever og studerende

riget fattes penge altså om at finansiere billige sodavand og skattelettelser til erhvervslivet

for den krise vi står i det har jeg meget meget svært ved at forstå til sidst vil jeg bare lige komme ind på at det her er en su reform som

på bekostning af de studerende

selvsagt også er en mærkelig prioritering

belønner man de studerende har overskud til at

såkaldt svage studerende ned i stedet for

hen ikke evidens for

at sosu assistentens datter eller buschaufførens søn på grund af en dæmpet regulering af suen ikke kan fuldføre en uddannelse det er der ganske enkelt ikke dokumentation for

suen altså hvornår har man nok su enhedslisten vil jo

uden at skulle arbejde ved siden af det kan selvfølgelig være fordi enhedslisten altid påstår der ikke er nogen studiejob at få så

tusind kroner mere om måneden eller er det som enhedslistens hovedbestyrelse mener

igennem vores uddannelsessystem

regeringen tog udgangspunkt i når regeringen med sin forligskreds laver politik hvornår har man nok

enhedslisten mener vi at suen skal hæves med tusind kr

så at sige mangler for kunne få tingene til at løbe

mette reissmann anden korte bemærkning værsgo

er der altså ikke plads til så noget erhvervsarbejde skal der altså til hvis man

har forældreopbakning hjemmefra også økonomisk men

jeg dobbelt så produktive

det til grund skal man så sige

såfremt produktiviteten stiger selv om de ikke er produktive

enhedslisten om det grunden til vi mener at suen skal hæves med lige præcis tusind

viser at man mangler

den holdning at når man er studerende skal man være fuldtidsstuderende og man skal bruge sin tid

og på at blive dygtigere og på at blive klogere så man kan blive en styrke for den danske

overførselsindkomster op til femtentusind kroner om måneden det koster efter nogle sjusberegninger omkring fem og tredive milliard kroner om året

enhedslisten mener at suen skal hæves med tusind

hvad vi mener om de andre overførselsindkomster

til at være femtentusind kroner

forhøje den til femtentusind

ved fru rosa lund hvordan enhedslistens hovedbestyrelse

til at være femtentusind kroner

enhedslistens hovedbestyrelse

at suen skal hæves med tusind

skal have en social balance og at det er vigtigt at

snakker om i dag og så vil vi jo gerne tage mere fat i

betydning det har men fru rosa

og at bugnende checkhæfter og store bogreoler får en større betydning i

firs procent af de studerende kommer fra et ikkeakademisk hjem

hvor man gennemfører på normeret tid

kommentere

su systemet at man får de studerende hurtigere igennem

præcis som de har gjort på aalborg universitet

jeg synes at

suen ikke er det eneste der sikrer lighed i det danske uddannelsessystem men det er en hjørnesten som man ikke kan pille ved hvis man altså ønsker mere lighed i det danske uddannelsessystem

sammenhæng mellem de to ting men

som blandt andet aalborg universitet gør i forhold til

at fru lisbeth bech poulsen som jo er repræsentant

gør på aalborg universitet

flere indsatser og bedre studiemiljø

dygtigere og hurtigere studerende altså en pædagogstuderende

nu kigger på de forskellige universiteter

på normeret tid det er man ikke andre steder for mig at se

jo et rimeligt krav at stille til studerende at de skal gennemføre deres studier på normeret tid

det vi gør her vi ændrer ikke su for dem der kan det vi stiller nogle skærpede krav til dem

universiteterne som jo så skal arbejde for at opnå det her

skele til aalborg det vil jeg da gå ud fra de gør

ganske enkelt spørge fru rosa lund mener enhedslisten at det er urimeligt at bede studerende om

bliver forsinket at mange grunde til

videregående uddannelse hvis man skal have sådan en inden for to år efter endt ungdomsuddannelse jeg mener bestemt det er rimeligt at sige til elever og studerende at de skal gennemføre deres uddannelse på normeret tid

godt tage nogle ekstra år i mit hoved

giver rammerne til at der er mulighed for en rimelig fordybelse hvis man så skal fordybe sig

fortsatte uddannelsesforløb eller

eller andet hvor man har mulighed for det så grundlæggende

er rimeligt at stille krav om at man arbejder på normeret tid selvfølgelig er langt de fleste forsinkelser mulige at indhente i et studieforløb

man har mulighed for at komme til reeksamination er det ikke stadig væk grundlæggende som udgangspunkt et rimeligt krav at sige vi kan se i aalborg at det kan

studerende i det her land som udgangspunkt gør man det på normeret tid og så må vi

ting at de møder velforberedt op til undervisningen

på normeret tid men jeg synes også er nødt til at tage hensyn til at det ikke altid er muligt

finde vej i uddannelsessystemet

lund måske lige begrunde med et par ord jeg er med på at det

at det er svært at finde ud af hvad man gerne vil være

som vi har på i da netop på at der ikke er plads til dem som har svært ved at finde ud af hvad de gerne

synes at et

hos nogle af dem som har haft mindst at

skabe den nemlig elever og studerende

universitet faktisk var i stand til at få flertallet af de her studerende til at gennemføre på normeret tid

siger at det simpelt hen også

su end blot til normeret tid

må holde fast i om det er et rimeligt krav at vi siger at man kan få su til den tid et studium tager eller om vi hele tiden bare skal brede viften ud og give mere og mere

blev spurgt om før jamen er det tusind kroner mere er det femtentusind

som er mere end to år om at vælge hvad for en videregående uddannelse de vil have

og det er vigtigt for den samlede samfundsøkonomi at arbejdskraftudbuddet blive så stort som muligt

hjælp til selvhjælp for de unge når der nu strammes en smule op vi synes også at kravet om at starte senest to år efter adgangsgivende eksamen tager de nødvendige sociale hensyn til handicappede syge med videre det er især værd at notere sig at det er ganske betydelige besparelser vi får på området formentlig over to milliard kr hvor også cafepenge

for antallet af påbegyndte uddannelser med videre kommer i spil det klinger godt i vores ører

omvendt er det også vigtigt for os

gerne helt afskaffet så dynamiske unge kunne give den gas

sige det sådan på arbejdsmarkedet så tidligt som overhovedet muligt det fik vi ikke med i denne omgang men

rigtig mange fornuftige tiltag i de her

den lidt rigide struktur i

i dag behandler to lovforslag om en mere restriktiv udbetaling

vi gerne sikre aktive studerende

handicappede har stadig væk de samme muligheder og rettigheder som i dag og handicappede er også med i forventningerne om

hvorfor gør vi så den her øvelse med at skærpe kravene til hvor længe man kan få

det konservative folkeparti har vi længe ment at kravene til at få

vej til at blive en realitet de to lovforslag vi står med

en og samme tid både stærke og fremadrettede de to forslag har tydelige konservative aftryk i form af at vi nu hæver fribeløbet

samt et transportfradrag for dem

bor langt fra offentlige transportmidler som konservativ

glæder det mig også at det er lykkedes at vi bibeholder en

faktoren og på samme måde har vi også været med til at sikre at de unge hjemmeboende med en meget lav husstandsindkomst stadig kan få en lidt højere ydelse

vi nu nogle lovtiltag som giver to milliard

i statskassen så vi kan være med til at skabe vækst og arbejdspladser

som vi stadig væk mener gør at vi

eliten i det her land og det gør vi med den her reform

faktisk får en lille bonus for at være hurtigere færdig

fordybelse på studiet jeg skal blot

med de her to lovforslag giver eliten ikke sker på bekostning af de andre studerende

er en meget meget lille del af hele det her forslag for mig er det rigtig vigtigt at uanset hvem vi er så kan vi alle sammen når vi er færdige med folkeskolen komme videre i uddannelsessystemet

vi får fuldstændig de samme muligheder hvis vi har evnerne for at læse videre

vi får den samme su jeg synes faktisk at vi har et generøst system vi kan tage en gratis uddannelse og vi får oven i købet penge for at læse videre så jeg

der både er tid til fordybelse og tid til at tage et studiejob ved siden af sin uddannelse

legitimt og i orden at

i dag har det jo været et tema at det her gør man ikke af ondskab

skaffe arbejdspladser og det er der vist ikke rigtig nogen som kan argumentere imod det er der rigtig god brug for men lige fra sf

helt over til de konservative hvis der egentlig er så langt

kan være at den konservative ordfører kan belyse hvad det er for nogle arbejdspladser man får for de to milliard kr

mange forskellige vækstinitiativer som tilsammen gør at vi i det her land får skabt nogle vilkår så der kommer nogle flere private arbejdspladser det mangler vi i

som konservativ har jeg et stort socialt hjerte og vi har sikret os

dem må vi også godt forkæle i det her land for vi skal ikke bare konkurrere i danmark vi skal konkurrere med hele verden så selvfølgelig skal vi også gøre noget helt særligt

til de mest velaflagte selskaber i danmark lad

er heller ikke hund i hundekiks så ting kan godt

som alle sammen bliver brugt på forskellige vækstinitiativer blandt andet

forskellige tiltag vi gør er jo for at få gang i væksten herhjemme for at få skabt nogle nye arbejdspladser i det private erhvervsliv for det er der vi har brug for arbejdspladser så vi stadig væk kan have et velfærdssystem

det er rigtig vigtigt at vi også tør stå ved at vi skal finde nogle arbejdspladser

i forhandlingerne jeg synes vi er kommet i mål med en flot reform reformen skal understøtte regeringens målsætning om at vi får danmarkshistoriens dygtigste og bedst uddannede generation vores uddannelser skal sikre at virksomhederne har adgang til dygtige veluddannede medarbejdere i virksomhederne bidrager den veluddannede arbejdskraft til vækst og innovation og dermed får vi en stærkere konkurrenceevne der gør det mere attraktivt at investere og skabe arbejdspladser i danmark vores uddannelser skal desuden sikre højt kvalificerede medarbejdere til en velfungerende og effektiv offentlig sektor som fremmer udviklingen af det danske samfund su systemet er fundamentet for at unge har mulighed for at tage en uddannelse uanset deres opvækst sociale baggrund og forældrenes økonomiske situation men tiden er kommet til at vi målretter vores

su system i forhold til de udfordringer vi står med målsætningen skal bidrage til at vi får frigjort ressourcer til at styrke dansk økonomi og danmarks konkurrenceevne så vi kan få genskabt økonomisk vækst og udvikle flere nye job i den private sektor ikke mindst til glæde for de nyuddannede vi har i dag et su system som på nogle områder er dyrere end der er behov for for at

klare prioriteringer desuden bliver de unge i danmark for sent færdige

på arbejdsmarkedet i hvert fald set i forhold til andre europæiske landes unge forsinkelsen skyldes

studerende for sent påbegynder deres videregående uddannelse og at mange særlig universitetsstuderende overskrider den normerede studietid ligesom barrierer og blindgyder i uddannelsessystemet desværre alt for ofte forsinker de studerende med de to lovforslag har vi samlet et rigtig godt udgangspunkt for at sikre at de studerende kommer bedre igennem de videregående uddannelser det bliver således nemmere både at få merit og skifte mellem forskellige studier uden at den studerende af den grund bliver forsinket det bliver lettere for de studerende på bacheloruddannelsen at tage fag på en kandidatuddannelse i overgangen

samtidig har institutionerne fået de nødvendige redskaber til at hjælpe de studerende med at komme bedre igennem de har eksempelvis fået pligt til at sikre at samtlige studerende hvert år bliver tilmeldt uddannelsens fag og prøver svarende til de årlige tres

jeg mener at den her del af reformen vil medvirke til at fremme en mere aktiv studiekultur på de videregående uddannelsesinstitutioner og vi skal gøre op med den forsinkelseskultur der visse steder har hersket der er ikke nogen selvstændig værdi i at man gennemfører

på mere end normeret tid fordybelsen

skal derimod komme ved at den studerende er fuldtidsstuderende et intensivt og krævende fuldtidsstudium sikrer at vi fremadrettet får en veluddannet arbejdskraft af en kvalitet som er attraktiv for arbejdsgiverne og det er en helt uomgængelig ressource for udviklingen af vores samfund formålet er bestemt ikke at forringe vores generøse og i øvrigt velfungerende system så unge ikke længere har økonomisk mulighed for at tage den uddannelse de her lyst og evner til tværtimod balancerer reformen mellem at tage de

su systemet som vi kender det og jeg synes at vi

med de to lovforslag rammer den rigtige balance en balance som tager højde både for de studerendes muligheder og for samfundets behov de studerende vil fortsat have mulighed for at få

su til hele den normerede studietid studerende der følger studiet som tilrettelagt vil således ikke opleve væsentlige ændringer

for studerende der påbegynder deres uddannelse inden to år efter deres adgangsgivende eksamen er der endvidere fortsat

for at få tolv ekstra klip ud over

her ikke ved princippet om at det forudsættes at studerende med handicap på almindelige studieforløb skal kunne være fuldtidsstuderende og studieaktive efter de almindelige regler og der findes allerede i dag en række støtteordninger som studerende med handicap kan søge for eksempel specialpædagogisk støtte sps

ikke er i stand til at tage et erhvervsarbejde ved siden af studiet

studenterrådgivningen hvor studerende med psykiske problemer som på den ene

kan gribe forstyrrende ind i forhold til uddannelsen kan søge hjælp hvis man har en funktionsnedsættelse som gør at man er ringere stillet end sine medstuderende i eksamensøjemed så har uddannelsesinstitutionerne mulighed for at give dispensation fra de fastsatte eksamensbestemmelser i studieordningen det kan for eksempel være forlænget eksamenstid brug af særlige hjælpemidler eller lignende støtten kompenserer for handicappet eller funktionsnedsættelsen så de studerende kan gennemføre deres uddannelse på almindelige su vilkår

selvfølgelig løbende være åbne for at overveje om ordningerne er skruet rigtigt sammen og være opmærksomme på om de kompenserende ordninger virker efter hensigten

meget enig med dansk folkepartis ordfører i at der er mange andre elementer i det end blot suen det har altså ikke været en del af su reformen

kigge på handicapområdet og dermed er det jo altså også oplagt i det videre at se på om der er

at gentænke den måde vi skaber et inkluderende uddannelsessystem på så også de kommende studerende med funktionsnedsættelse kan bidrage til at vi når

målsætninger på uddannelsesområdet de studerende får desuden mulighed for at tjene lidt mere mens de får

ordningen med befordringsgodtgørelse for uddannelsessøgende der ikke kan tage offentlig transport til deres uddannelsessted har også fået et løft og alt i alt bidrager reformen til at frigøre ressourcer til at styrke dansk økonomi og danmarks konkurrenceevne og dette uden at vi ændrer ved at danmark fortsat har verdens mest gavmilde

at være hurtig ministeren siger at

enig med ministeren i men kan det være en selvstændig målsætning

som et udtryk for at uddannelsen ikke fungerer som den var tiltænkt

kunne gennemføres på normeret tid og det oplever jeg

set ikke nødvendigvis er noget vi er uenige med enhedslisten

særlig fordi enhedslisten jo også selv på et tidspunkt præsenterede et udspil med overskriften hurtigere igennem

social slagside så vi er tilsyneladende enige om at der er noget at komme efter og

jo så bare sådan og det har vi så tilladt os at regne på

kandidatuddannelser så betyder det altså at vi får mere ud af den arbejdskraft fordi den kommer tidligere ind på arbejdsmarkedet

mere veluddannet arbejdskraft at

brug for lidt mere tid enten til fordybelse eller til at tænke sig om

ligesom man har mulighed for at supplere suen med erhvervsarbejde

at det skal være ens økonomiske formåen eller sociale baggrund der afgør om man kan få en uddannelse i

danmark eller ej men det som fru rosa lund ikke

at når udgangspunktet er at man altså også

godt kan arbejde med at få de studerende hurtigere igennem uden at det har en faglig og social slagside så udelukker det jo ikke at vi andre kunne få nogle ideer som kunne bidrage til det

ud over dem enhedslisten har fået vi har taget en del af det

i vores udspil men det som er kernen og som i øvrigt adskiller den her reform fra den vores forgængere

i de hjemmeboendes su men ellers

suen til at vokse ikke i samme takt som

men den kommer jo til at vokse og derfor er det her jo et spørgsmål om at reformen primært

finder sin finansiering ved at de studerende ikke bliver forsinket samme grad og det forbedrer altså samfundsøkonomien det er vi ikke kede af det er vi glade for

åbnet og første mand på talerstolen er herre mads rørvig fra venstre

omhandlende en ny trappemodel for spildevand trappemodellens overordnede formål er at skabe

vandforbrugende virksomheder det ligger fast at trappemodellen er degressiv i sin udmøntning

den kubikmetertakst der betales efter bliver lavere jo højere vandforbruget er

regeringen fremsætter et lovforslag som har til hensigt at forbedre vilkårene for produktion i danske vandforbrugende virksomheder i venstre er vi optaget af at realisere det vækst og beskæftigelsespotentiale

i denne sektor flere af regeringens arbejdsgrupper har påpeget dette potentiale over

overordnet set vil lovforslaget skabe en mere fair balance hvor både virksomheder og borgere nu vil komme til at betale en mere kostægte pris som anbefalet af regeringens green team i venstre vil vi gerne understrege at gennemførelsen af trappemodellen stadig indeholder et rigtig godt incitament

for den enkelte vandforbruger prisen på vand vil stadig være en

både i en virksomhed og hos den enkelte familie venstre er overordnet positive for lovforslaget som indeholder mange gode elementer vi har dog bedt om en teknisk gennemgang af lovforslaget som vil finde sted under miljøudvalgets behandling af lovforslaget hvor vi vil spørge ind til ministerens mange beføjelser under miljøudvalgets behandling af lovforslaget vil venstre ligeledes stille spørgsmål til konsekvenserne for små og mellemstore virksomheder i fødevaresektoren

for vand bio miljøløsninger

at spildevandsbetaling for store vandforbrugere skal lettes samt at særbidraget for særlig forurenet spildevand ændres således at det skal beregnes mere kostægte begge dele er basis for det her lovforslag og det er

tilfredse med det er en udmøntning af de brede vækstplaner og aftaler som regeringen indgik i slutningen af april for at sikre og skabe danske arbejdspladser både ændringen af spildevandsbetalingen og særbidraget skal gerne skabe vækst og sikre danske arbejdspladser i danske produktionsvirksomheder

og mål for danske arbejdspladser er meget vigtigt for

betyde lettelser for op til cirka syv hundrede million kroner for store vandforbrugere

er det vigtigt at effektiviseringerne og lettelserne følges ad prisstrukturen der er gældende i dag betyder jo også at store vandforbrugere inden for produktionsområdet betaler en uforholdsmæssigt stor del af regningen i de enkelte vandforsyninger

begge dele af lovforslaget både trappemodellen der gavner store producenter og særbidraget betyder også mere kostægte afregninger de store vandforbrugere har betalt for meget og dem med særlig forurenet spildevand har måske af og til betalt for lidt med gennemsigtigheden i opgørelsen af særbidraget også gode muligheder for at renseløsninger på den enkelte

det er vigtigt at kostægtheden således at der er sammenhæng mellem ydelse og pris er et bærende

skal erkende at den lettelse som de store virksomheder får betales af almindelige forbrugere og den betales af mindre virksomheder

det andet som vel også er værd at tage med er at det der jo reelt sker er at når man lemper betalingen for de store vandforbrugere

reduceres deres motiv til at begrænse deres vandforbrug det er jo det som blandt andet virksomheder

for miljøteknologi påpeger nemlig at det faktisk bremser den teknologiske udvikling og derfor bremser beskæftigelsesmulighederne og udviklingen inden for den grønne del af industrien så måske er det her

vil den betaling der er for de private forbrugere være det samme men det er klart at der er nogle af dem der er forbrugere i en kommune

en lille stigning men så kan man sige

jo så i tidligere år har betalt for lidt i i forhold til det de de reelt skulle men samlet set under et

et seriøst stykke arbejde med at ændre satserne

kunne man jo have ændret på den faste betaling feks som måske

givet et rimeligt udgangspunkt men er realiteten ikke bare at

her har man haft behov for at demonstrere at man vil gøre noget nogle ganske få meget vandforbrugende virksomheder prisen betales så af mindre virksomheder og prisen betales af den almindelige forbruger

som slagtermestrene påpeger i deres høringssvar hvor de jo meget præcist beskriver hvad det her betyder for konkurrencen inden for fødevareproduktion i danmark nemlig at nogle få store virksomheder stilles meget bedre i konkurrencen mod de små virksomheder det kan også få negative konsekvenser for beskæftigelsen at konkurrenceforholdene ændres til ugunst

hele vækstplanen er jo rent faktisk at vi skal sikre at der kommer vækst og beskæftigelse ud af det her

danske slagtermestre og så nogle af de meget store vandforbrugere

reelt ikke de konkurrerer om de samme kunder den slagtermester jeg går ned og køber pølser ved lørdag formiddag konkurrerer altså ikke

lang tid altså en trappemodel

skal koste at komme af med sit spildevand

hilser vi det velkommen og vi ser det jo også som en effektivisering

finde de her syv hundrede million kr og vi vil gerne hænge regeringen op på at de

en lille sang om at man kunne finde

fået de prisstigninger som der ellers ville have været

den her model vil gøre

rensningsanlægget nu tænker

en gang om året i kommunalbestyrelsen skal godkende de her priser så det ikke bare er noget man sidder og beslutter i et eller andet selskab

ikke være sådan at det er alle mulige andre forbrugere der kommer til

steder der skal justeres lidt så man

justere priserne nedad for den almindelige forbruger

kommer til at mærke at vandprisen

have den her effektivisering men også at det

de her millioner syv hundrede million kr netop i effektivisering så trappemodellen er vi enige i og

at det her kommer hurtigt igennem så vi kan se at arbejdspladserne bliver i danmark og ikke som vi har set

er forsvundet ud af landet vi kan jo også konstatere at nogle af de store slagterier har problemer

holde omkostninger nede så derfor

også efter hvor de kan spare henne så alt i alt har vi en forpligtelse til at sørge for at priserne er på

et konkurrencemæssigt niveau og det vil vi

det er noget man har regnet sig frem til jeg siger bare at jeg ikke ønsker at vi kommer i samme situation som vi gjorde

man jo sagde vidt og bredt at der var en million

man kunne effektivisere man kunne finde og spare her så

dele ud på forbrugerne så alle får deres andel eller også kan man vælge at give dem udelukkende til de store virksomheder jeg siger bare at når herre jørn dohrmann støtter at de effektiviseringer udelukkende går til de store virksomheder så er det jo forbrugeren der betaler så er det den

der betaler fordi man så kommer til at betale

hvis du skal lægge ét rør ned til én virksomhed koster det en eller anden sum men hvis du derimod skal ud

at lægge seks hundrede rør ned for at komme hen til mange flere forbrugere og for at få den samme mængde så er det

dyrere anlæg så derfor kan man sige hvad kom først hønen eller ægget hvem er det egentlig

at prisen ikke bliver dyrere for den enkelte forbruger men at vi finder nogle penge som er effektiviseringer et eller andet sted som gør at den her regning kan blive betalt så den enkelte forbruger ikke mærker at det er blevet dyrere for det skulle det ikke ende med det

gerne ende med at det blev billigere så det er vigtigt

kunne måles på at at den enkelte forbruger

drikkevand at vi kan drikke det ubehandlet og spildevandet renser vi så godt at badevandskvaliteten bliver bedre år efter år betalingsreglerne er skruet sådan sammen at det kan betale sig at spare på vandet og det skal det fortsat kunne for det rene drikkevand skal vi passe på formålet med lovforslaget er at fastholde arbejdspladser og om muligt at forbedre vilkårene for

skabe vækst og nye arbejdspladser med vækstplan dk imødekommer aftaleparterne ønsket om en ny prismodel så de virksomheder med de meget store forbrug kan opnå mængderabat ved den såkaldte trappemodel svarende til syv hundrede million kr dog indfaset over fem år i vandsektorforligskredsen som jo ikke er helt den samme som partierne bag vækstplanen er der enighed om at vi skal finde pengene gennem effektiviseringer i vandsektoren vi er imidlertid også i gang med en grundig evaluering af vandsektorloven og det er derfor vigtigt at vi ikke lægger os fast på den endelige effektiviseringsmodel før vi har resultatet af evalueringen

er det også vigtigt at priserne bliver mere kostægte i forhold til rensningsbehovet det er for radikale venstre vigtigt at der ved effektiviseringsmodellen også bliver taget hensyn til spildevandsselskabernes behov for investeringer og innovation når engang evalueringen er færdig skal vi med åbne øjne kunne overveje ikke blot spørgsmål om særbidrag men også de faste bidrag tilslutningsafgifter regnvandsafledning og hvad der ellers måtte komme frem evalueringen med l to hundrede og to og tyve er det hensigten at imødekomme et gammelt ønske fra erhvervene om en trappemodel til gavn for de lokale virksomheder og arbejdspladser vk regeringen formåede ikke at løfte opgaven

er ved at gøre det billigere at bruge ressourcerne sådan at der spares mindre på ressourcerne og så tager vi det lidt afslappet med at de virksomheder der måske lever af at udvikle løsninger hvor man kan klare sig med mindre vand

at man har valgt at lette muligheden for at bruge løs af ressourcerne det gør man billigere

man det mindre attraktivt at spare på vandet

bruge meget vand og derfor er det også

at vi har en vandsektor som er

meget meget dygtig herhjemme i forhold til effektivisering

forbruget af vand er som i forhold til andre ressourcer noget af det vores miljøteknologi

forsinke med det her men det er også meget vigtigt lige nu at nogle af de erhverv især fødevareerhvervene men også andre

store vandforbrugere faktisk fastholder produktionen i danmark og fastholder arbejdspladser i danmark og måske endda kunne komme så vidt at de skaber nye

sådan set med åbne øjne og vi støtter jo så i øvrigt vandteknologien og

er det også vigtigt at vi i vandsektorforligskredsen tager flere elementer med i spil når vi til næste år skal

jeg vil bare spørge fru lone loklindt hvordan hænger det man gør her sammen med regeringsgrundlaget der taler om at man godt ved at man ikke kan fortsætte ad en vej hvor man bliver ved med at bruge løs af jordens ressourcer og at

det er den måde man skal udvikle dansk industri på når man så lige præcis sætter prisen ned på en vigtig ressource jeg forstår ikke sammenhængen imellem det regeringen gør her og det regeringen siger der skal gøres

kommet så vidt i nogle brancher at man ikke kan skrue længere

ved at i øl og sodavandsbranchen

af sundhedsmæssige årsager ikke kan skrue mere ned for det det betyder jo ikke at man ikke i alle andre sektorer hvor man måske også bruger vand men ikke nær så meget vand vil få en tilskyndelse til at spare på en omkostning som alt andet lige fortsat vil være relativt høj det svarer til at at man ikke nødvendigvis ændrer sit kørselsforbrug bare fordi benzinen falder en krone eller stiger en krone inden for

det gælder også for spildevandstakster og det vækker naturligvis altid debat en vigtig opgave i denne arbejdsløshedstid og krisetid er at skaffe nye job men det er også en vigtig opgave at sikre at arbejdspladser så vidt muligt ikke flytter ud af danmark og gør endnu flere arbejdsløse og det er på den baggrund man skal se det lovforslag vi behandler nu hvor store vandforbrugere visse virksomheder der bruger meget vand fremover kommer til at slippe billigere i sf

at der samtidig er aftalt den nævnte effektivisering på vandområdet som i gennemsnit neutraliserer prisstigningen for almindelige husholdninger det er så en gennemsnitsbetragtning og det er på landsplan så afhængigt af forholdene i de enkelte kommuner kan der være tale om prisstigninger også for almindelige husholdninger

at forliget om vækstplanen er udtryk for et kompromis mellem de forskellige partiers holdninger

nu bliver dyrere at være dansker selv venstre er begejstret for et lovforslag der har det indhold og det kan vel i grunden overraske så forsøger man at trøste sig med

den der nedsættelse af taksterne som de store virksomheder får gavn af

klares ved hjælp af nogle besparelser den besparelse på de syv hundrede million kroner er vel mest af alt udtryk for

kroner det ene sted tænker man sig til en effektivisering på det tilsvarende beløb

forligspartierne bag ved forliget har indgået en aftale om at finde de syv hundrede million kroner herregud tidligere havde vi en målsætning om at finde

er så blevet reduceret lidt og det er måske meget fornuftigt pointen er bare at de penge ikke er fundet endnu og uanset om de bliver fundet eller

det jo ingenting ved at man her lader almindelige forbrugere betale for at store virksomheder slipper billigere

på den måde kan man jo sige at det her sådan i

af de vækstaftaler som regeringen har indgået med højrefløjen i dansk politik nemlig at almindelige mennesker skal betale for

meget præcist udtryk for det er også udtryk for en anden tankegang som gennemsyrer alle vækstaftalerne nemlig det interessante og spændende synspunkt at man ikke skal tage det særlig tungt eller særlig alvorligt når regeringen i regeringsgrundlaget skriver

ikke kan blive ved med at have en udvikling som er baseret på

og give rabatter og støtte til virksomheder som havde udnyttet deres besparelsespotentiale eller som ville udnytte

det er jo præcis det modsatte af det man selv siger er en fornuftig og klog og miljøbevidst satsning på erhvervsudvikling

det er de store producenter som nu får billigere vand hvem er kede af det inden for erhvervslivet

andet de virksomheder som skal leve af at lave teknologiske projekter som kan reducere vandforbruget sørge for genanvendelse af vand og så videre

også dem der skriver høringssvar hvor de gør opmærksom på at de opfatter det her som et klart tilbageslag for deres mulighed for at udvikle en god og sund forretning det vil sige at den grønne del af erhvervslivet de grønne virksomheder lider skade mens der er andre der vinder

den måde udtrykker det her forslag

den filosofi der ligger bag vækstplanerne nemlig en sort opfattelse af hvordan man skaber økonomisk udvikling og beskæftigelse i danmark

retter sig ensidigt og målrettet imod at skabe bedre vilkår for de store virksomheder

største udbytte det gør de også her til gengæld

kan mindre virksomheder være med til at betale så kan man

godt skabe en virkelighed hvor man ikke mener der eksisterer noget som helst konkurrenceforhold eller nogen som helst relation på fødevaremarkedet

de produkter som mindre virksomheder producerer

er baseret på økologisk produktion som er baseret på en produktion som er tæt på der hvor selve råvarerne produceres og ofte en produktion som er baseret baseret på kvalitet på ekstra værditilvækst og så videre dem stiller man så relativt set dårligere i forhold til store virksomheder i virkeligheden relativt få store virksomheder og det påvirker selvfølgelig også udviklingen og markedet i danmark

fuldstændig forfejlet erhvervspolitik på en venlig dag kan man sige at det

i hvert fald også en udvikling som entydigt ikke går i den grønne retning som regeringen siger at den vil men kan man ikke sige andet godt om det her lovforslag

at det med enestående tydelighed udstiller det indhold der er i de vækstpakker

mellem pris og omkostninger ikke mindst henset til at omkring firs procent af omkostningerne i spildevandsforsyningerne er faste så siger det sig selv at de store slagterier mejerier med videre på denne baggrund er med til at betale for de øvrige forbrugere i et såkaldt hvile i sig selv system som vi har med at gøre her man kan anskue forslaget på mange måder men vi ser det som en forbedring af konkurrenceevnen på

og vi håber meget at miljøministeren vil være i stand til på en ubureaukratisk måde at udskille de erhverv der drives

vi være helt ærlige så virker denne vandsektorlov slet ikke efter hensigten efter vores opfattelse der er gået alt for meget djøfisering og bureaukrati i prissystemet og selskaberne bruger alt for mange uproduktive timer til at dokumentere

man kan ikke gå to skridt ude i denne sektor uden for de her tykke mure

forhindres i at bruge den sunde fornuft fordi

gammelkommunisterne i det hedengangne sovjetunionen ville

vandsektorloven skulle sikre

med konstant stigende afgifter det er særdeles veldokumenteret at de selskaber der hører under lovens jerngreb

når det omvendt skulle være basis for betydelige stordriftsfordele jeg synes det er ærgerligt at vi skal vente så uendelig lang tid på den her evaluering som allerede har været omtalt

at vi skal fortsætte bureaukratiseringen på området som koster millioner hver eneste dag ikke et sekund i tvivl om den her lovjustering går i den rigtige retning til trods for det jeg lige har sagt

rigtig langt til at vi igen får fornuft ind i denne sektor hvor mange ansvarlige og højt motiverede bestyrelser i eksempelvis vandværkerne er ved at hive de sidste hår ud af hovedbunden og med god grund er ved at miste gejsten men vi kan støtte lovforslaget for vi går et par skridt i

ordførerne for indlæggene og den brede opbakning i folketinget

vi har her at gøre med en af samfundets mest vitale infrastrukturer og der er mange faktorer der skal tages i betragtning vi kan derfor ikke bare lave snuptagsløsninger regeringen ser et klart behov for en model der kommer tættere på at vi

som vandforbrugere store som små betaler hvad det koster at få renset vores

de nuværende betalingsregler bygger på at omkostninger til kloakering og rensning af spildevand bliver betalt af forbrugerne efter en fast kubikmetertakst princippet er

i realiteten går helt op til firs procent af udgifterne i en spildevandsforsyning til at lægge rør i jorden og holde rensningsanlægget kørende det skaber et gode for alle vandforbrugere men som betalingsreglerne er indrettet i dag vil en stor vandforbrugende virksomhed skulle betale flere tusind gange mere for det fælles gode end den almindelige boligejer

sig at rette op på nogle af skævhederne som har været kendt i mange år fordi det skaber vækst og beskæftigelse

så taksten bliver mindre for den sidste kubikmeter vand konkret bliver taksten lavere ved et forbrug på mere

om året og endnu lavere for et vandforbrug over tyvetusind

om året det betyder at nogle af omkostningerne flyttes over på husholdningerne og andre mindre vandforbrugere

nogle forbrugere vil opleve en prisstigning mens andre alt andet lige vil opleve et prisfald i de kommuner hvor der er mange af de store vandforbrugere for eksempel slagterier og medicinalvirksomheder har de små husholdninger betalt mindre for afledning af deres spildevand end i resten af landet det giver god mening at vi styrker de lokale virksomheders konkurrenceevne og fastholder lokale arbejdspladser vi indfaser trappemodellen over fem år så omfordelingerne sker gradvis

regeringens ambition at trappemodellen alene skal gælde for virksomheder hvor indsatsen gør en forskel i form af vækst og beskæftigelse til gavn for samfundet

derfor lovforslaget retter sig mod virksomheder der konkurrerer på markedsvilkår

at partierne bag vandsektorforliget her i maj har aftalt at finde effektiviseringer for syv hundrede million kroner lige nu bliver vandsektorloven evalueret og

ved vi endnu ikke det skal vi finde ud af når vi har resultatet af evalueringen jeg

vi allerede nu er enige om at finde en model der også tager hensyn til spildevandsforsyningernes behov for investeringer og innovation med lovforslaget bidrager vi til at skabe rammerne for en god og sund dansk økonomi og er med til at sikre de lokale arbejdspladser rundtomkring i landet ingen af os har en interesse i at sætte miljøet over styr

efter indførelsen af trappemodellen stadig er et stort incitament til vandbesparelser på tværs af landets forbrugere

kostægte betaling for virksomheder der afleder spildevand som er mere forurenet end spildevand fra for eksempel et parcelhus det er det vi kalder særbidraget det kan for eksempel være en fiskemelsfabrik der skyller resterne fra produktionen ud i kloakken det betyder at spildevandsselskabet skal bruge ekstra penge på at rense vandet fra lige netop den virksomhed

at der er nogle udviklingsmuligheder i beregningen af særbidraget med lovforslaget lægger vi op til at virksomhederne skal kunne følge med i hvad de betaler for at skylle forskellige restprodukter ud i kloakken på den måde kan man se præcis hvilke rester der er dyrere for rensningsanlægget at rense det sætter fokus på udvikling af nye og alternative renseløsninger i virksomhederne det er både bedre for miljøet og billigere for virksomhederne og spildevandsselskabet

skabt en solid platform for innovation og teknologiudvikling i danmark og med den nye beregning af særbidraget vil vi øge opmærksomheden på at udvikle nye alternative rensemetoder

og samfundets skyld vi ønsker som regering at skabe de bedst mulige rammer for dansk erhvervslivs vækst og konkurrenceevne samtidig med at vi holder fokus på vores miljø og ressourcer jeg er overbevist om at vores arbejde med betalingsreglerne

for det danske samfund fremadrettet

til gavn for borgere og virksomheder til gavn for beskæftigelsen herhjemme og til gavn for væksten

hvis man kigger på den trappemodel man nu har valgt er det så ikke rigtigt at den trappemodel er betydelig strengere end den man tidligere har undersøgt

ingen analyser af konsekvenser den her trappemodel får socialt set hvilke konsekvenser den får i forhold til miljø og miljøløsninger og for så vidt heller ikke nogen seriøse analyser af hvad den betyder for

ordføreren kan læse i bemærkningerne til lovforslaget er jo netop også at man kan bruge

til at sikre noget innovation grunden til at jeg nævner det her med snuptagsløsninger er jo

og det ved ordføreren ganske glimrende at vi netop kommer til i vandsektorforligskredsen at diskutere det her problem eller den her udfordring med hvordan man skærper den her effektivisering for syv hundrede million kroner på baggrund af en evaluering

enig med mig i at den måde den måde man har valgt lige præcis den her betalingsmodel på måske godt af nogle kunne opfattes som en snuptagsløsning fordi man tager en model som er analyseret tidligere gør den sådan noget stejlere end den ellers har været og så siger man det er rigtig godt for nu får vi skaffet et dejligt stort beløb vi kan prale af

det er jo realiteten i den model man finder her

gratis fordi man kunne

på at vi snakker om en indfasningsperiode på fem år og det tror jeg

set er vigtigt hvis vi skal være sikre på at virksomhederne udvikler innovative løsninger så vi får mindre spildevand ud i systemet eller i hvert fald mindre forurenet spildevand ud i systemet et af de elementer som

at vi skal diskutere med virksomhederne fremadrettet også i forbindelse med ressourcestrategien så det her lovforslag står jo ikke alene der vil jo komme andet ligesom der også ligger

eu lovgivning på området som vil sørge for at det ikke er alt spildevand vi hælder direkte

lige præcis spildevandsområdet

at regionerne og praktiserende lægers organisation plo var nået til enighed om en ny samarbejdsaftale i forhandlingerne om en ny overenskomst det lykkedes som bekendt desværre ikke og som opfølgning på sammenbruddet i forhandlingerne og regionernes efterfølgende opsigelse af aftalen har regeringen altså truffet det valg at fremsætte

lovforslag om en justering af de fremtidige rammer for almen praksis

at skabe bedre muligheder for at alle danskere kan få adgang til læge uanset hvor i landet de bor sikre en bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet samtidig med at den gældende overenskomst foreslås forlænget indtil der foreligger en ny aftale om en ny overenskomst venstre støtter en modernisering af de styringsmæssige rammer for almen praksis og vi vil gerne være med til at påtage os et ansvar for at tilvejebringe de lovgivningsmæssige rammer der kan være med til at udvikle og fremtidssikre almen praksis i det samlede sundhedsvæsen

set gentaget flere gange men vi har samtidig heller ikke lagt skjul på at vi mente at der var plads til en række ændringer eller forbedringer i det udkast til lovforslag som sundhedsministeren nu har haft igennem en grundig høringsproces og som man vist rolig kan sige har givet anledning til en livlig debat samt både ris og ros for venstre har det været afgørende at lovforslaget respekterede de praktiserende læger som selvstændige erhvervsdrivende og dermed at praktiserende læger selvfølgelig også skal have indflydelse på de opgaver som almen praksis varetager i dag såvel som fremadrettet

sundhedsaftaler eller forløbsprogrammer vil kræve en særskilt aftale mellem parterne på området i forhold til implementering

været afgørende at vi i lovforslaget fik indhegnet omfanget af ministerbemyndigelser og dermed opstillet nogle tydelige begrænsninger i adgangen til at kunne detailregulere arbejdstilrettelæggelsen i almen praksis vi mener ganske enkelt ikke at det er en opgave for en hundrede og ni og halvfjerds folketingsmedlemmer

hjemmebesøg for det første fordi den slags altid bør bero på et lægefagligt skøn

den slags detailregulering bør og skal aftales mellem de relevante parter frem for af folketinget samtidig har det været væsentligt at de praktiserende læger med lovforslaget ikke skulle pålægges et eller andet nyt og omfattende registreringsarbejde men at der tværtom er tale om data som de praktiserende læger allerede i dag er forpligtet til at registrere og herunder at data der deles ikke på nogen måde må kunne identificere den enkelte patient sådan

at der ikke kan rejses tvivl om fortroligheden mellem læge og patient i forhold til netop personfølsomme data endelig har det været afgørende at regionerne med lovforslaget ikke fik adgang til at kunne tvangsopkøbe eller tvangsflytte praksisser

i forhold til det fremsatte lovforslag altså det lovforslag som vi nu i dag førstebehandler her i folketinget glæder vi os

at regeringen har valgt at lytte til de mange bekymringer som har været rejst

forskellig side og som altså nu foreslås konkret udmøntet via konkrete ændringer præciseringer med videre i lovforslaget sammenholdt med det som blev udsendt i høringsudkastet det er rigtig godt at regeringen lytter også til venstre ja det sidste må man jo sige at regeringen faktisk gerne måtte gøre til en vane og gøre noget oftere

lovforslaget som det ligger nu

ændret præciseret og tydeliggjort efter høringen ikke bare i forhold til et enkelt komma eller nogle smådele men i forhold til en række elementer det synes jeg er svært ikke at anerkende uanset om man så ikke måtte være hundrede procent tilfreds med det fulde indhold

kan dermed forhåbentlig også danne grundlag for at man igen kan mødes om forhandlingsbordet dermed ikke sagt at kan være enkelte elementer som vi i den videre udvalgsbehandling kan forbedre yderligere eller præcisere yderligere via svar på udvalgsspørgsmål med videre det er jo netop hele formålet med den proces som vi nu skal igennem og jeg kan da i hvert fald blandt andet se af nogle af de breve jeg har modtaget her de seneste dage at der stadig på nogle punkter er

vis usikkerhed i forhold til enkeltelementer i lovforslaget og som jeg da synes at vi i den videre udvalgsbehandling

at der er en helt klar forståelse af hvad lovforslaget indebærer og lige så meget af hvad det ikke indebærer men lovforslaget sådan

skal sikre en bedre sammenhæng bedre rammer for lægedækning i hele landet

nye organisationsformer kan afprøves under hensyntagen til lokale forhold udfordringer og behov

der ikke var opmærksomme på at der var forhandlinger på det her område men

forstå af medierne at der åbenbart har været forhandlinger i gang i flere uger før ministeren fremsatte

have op til seks ydernumre er det et af de områder hvor ordføreren ikke er helt tilfreds hvis man ser i forhold til de krav der bliver stillet til uddannelse og kompetencer

jeg for det andet heller ikke har en ambition om at blive medlem af hvad

have været en lille smule underligt hvis ikke man som regering havde gjort sig den overvejelse og stillet sig selv spørgsmålet hvis nu de forhandlinger der har ligget stille siden november måned måtte føre til at den ene part opsagde aftalen hvad var det så man skulle stille op hvad var det så man ville gøre fremadrettet det har man selvfølgelig et ansvar for at gøre sig nogle overvejelser om så er det vi siger fra venstres side at vi ikke lægger skjul på at vi synes

behov for nogle ændringer præciseringer forbedringer fra det høringsudkast som har været igennem en grundig høring nu her og frem til det lovforslag som vi så førstebehandler i folketinget i dag

antal ydernumre altså at man skal kunne eje op til seks ydernumre som praktiserende læge

blandt andet nogle af de synspunkter som høringsparterne har givet udtryk for blandt andet i forhold til hvad det er for nogle krav

man skal være praktiserende læge

at det her med udbud var en af de ting som venstre havde fået for at støtte forslaget men finder ordføreren ikke at det er et problem hvis bemandingen

på nogle af de her klinikker praksisser som så bliver ejet af en kapitalfond eller nogle andre

er almene medicinere som man ellers stiller krav

virksomhed kan ikke eje et ydernummer punktum

vi det sådan generelle principielle synspunkt i venstre at lige så vel som vi ikke synes at offentlige monopoler er særlig fremmende og en god ting så synes vi heller ikke at private monopoler er fremmende for udviklingen af en sektor derfor har vi ikke noget imod at man de steder hvor man har en udfordring i forhold til lægedækning

her er det helt klart i lovforslaget at en kapitalfond eller andre

et ydernummer punktum

praksisplanudvalget hvor der i første omgang ikke skulle sidde læger

der sidde læger i praksisplanudvalget

nu kommer et mindretal

deres arbejdsplads

på deres område

en privat virksomhed og også skal være det fremadrettet og derfor har vi jo også taget afstand fra dem der har haft så meget fantasi det

hvilken side af salen de befinder sig men

ikke de praktiserende læger nu makker ret skal vi bare til at lave nogle regionsdrevne klinikker og så skal vi overtage det hele det er ikke den form for udvikling vi forestiller os i venstre og den har vi bestemt heller ikke lyst til at deltage i men i forhold til om man nu får et

synes jeg det er svært at tale om et mindretal når det er sådan at lovforslaget som det der er fremsat i dag og som vi førstebehandler her i folketinget set giver tre pladser i praksisplanudvalget til de praktiserende læger

der bliver stillet til rådighed for regionerne det vil sige

om det er tilfredsstillende i forhold

som argumentation for noget i det jeg har sagt fra talerstolen her i dag så den del vil jeg ikke skulle forklare og forsvare

at myndigheds og finansieringsansvaret følges ad

normalt synes er en god idé på stort set alle områder inden for den offentlige sektor jeg synes det er en misforståelse hvis man fra starten lægger op til at praksisplanudvalget skal være sådan et kampudvalg hvor man skal sidde og stemme sig frem til alle fremtidige løsninger for så vidt angår almen praksis

hvor man i en god tone kan samarbejde om den fremtidige udvikling og det er jo også derfor at det nu er præciseret i lovforslaget fra sundhedsministeren at for så vidt angår andre aftaler som måtte ligge herudover via sundhedsaftaler forløbsprogrammer eller andet skal det kunne forudsætte

sundhedsloven lovforslaget handler om de praktiserende læger almen praksis lovforslaget handler om at der skal sikres en mulighed for at almen praksis kan blive moderniseret moderniseret til glæde for alle der i fremtiden får brug for almen praksis den praktiserende læge

mig en stor glæde at lovforslaget som det ligger her bliver positivt bakket op af de store patientorganisationer også af kommunerne og regionerne har vi brug for en modernisering af almen praksis ja det har vi vi har nogle velkendte udfordringer som berører de praktiserende læger lad mig blot nævne to udfordringer vi har desværre egne af danmark hvor der er stor mangel på praktiserende læger i dag

når vi kigger ind i krystalkuglen kan vi se at problemet ikke umiddelbart og hurtigt

for mig

som socialdemokrat er det afgørende vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at sikre at alle hjørner af danmark har praktiserende læger nok jeg bor selv i nordjylland et af de hjørner hvor vi meget tydeligt oplever problemet lad mig nævne en anden udfordring i forhold til de praktiserende læger

socialdemokrat er jeg rigtig stolt af vores sundhedsvæsen vi har fri og

lige adgang vi har dygtige og

engagerede medarbejdere men vi har en udfordring i at mange patienter for ofte føler at de forskellige dele af sundhedsvæsenet ikke arbejder godt nok sammen

sammenhæng mellem for eksempel sygehus og kommune det gør vi også noget ved i forhold til det ændringsforslag

som sagt betyder det rigtig meget for mig som socialdemokrat at vi har fået balanceret lovforslaget sådan at de store patientorganisationer bakker op om det her lovforslag men også at de der bærer det helt store ansvar i hverdagen regionerne og kommunerne også synes man har ramt rigtigt i forhold til den måde hvorpå de ser udfordringerne men hvorfor er det nu folketinget der skal tage sig af det her og ikke de parter som vanligt har det overordnede ansvar

som den er betegnet og forkortet desværre

de fem regioner og kommunerne ikke den nødvendige mulighed for at realisere deres ønsker og idealer om en modernisering af almen praksis blandt andet som følge af

som de en gang imellem bruger selv om der er et politisk ønske om forandring

har været en høringsperiode som har givet rigtig mange saglige og utrolig konstruktive forslag til forbedringer og justeringer i det forslag der var fremlagt til høring sundhedsministeren har nu lavet justeringer og præciseringer og vi synes fra socialdemokratisk side der ligger et rigtig velbalanceret

det er også socialdemokraternes ønske og mål at forløbet frem til tredjebehandlingen må blive konstruktivt

udtryk for at vi håber at lovforslaget vil få bred opbakning

almen praksis og sundhedsvæsenet som helhed skal løbende moderniseres lovforslaget her vil sikre at de praktiserende læger kommer ud i alle hjørner af danmark at vi alle sammen kan have vores egen praktiserende læge lovforslaget vil også sikre en ny og bedre sammenhæng i vores rigtig gode offentlige sundhedsvæsen

og bliver et ufravigeligt socialdemokratisk krav og mål socialdemokraterne støtter selvsagt lovforslaget og vi ønsker at vi må få et godt

man gør det og en af de ting der ligger i det her forslag er at man har mulighed for at lave udbud

et problem med at der ikke er

en praktiserende læge der køber et ydernummer og har sin egen praksis

ikke sige noget som helst andet end en privat aktør

end alment praktiserende læger kan ikke købe et ydernummer

at min kollega fra venstre fru sophie løhde forsøgte at præcisere nøjagtig det samme de eneste der kan eje ydernumre og praktisere er privatpraktiserende speciallæger i almen medicin som køber deres eget ydernummer de får til gengæld mulighed for at eje op til seks ydernumre fremover

det er er det

hvis det er sidste chance for at få læger ud i et område

skal drive det her sted så står der altså i lovforslaget at der skal sikres en bemanding med én læge i almen medicin det vil sige at man

man har noget i udbud som skal drives af en anden privat aktør i forhold til hvordan det ellers skal drives

at der også er yngre læger der kommer ind og arbejder men udgangspunktet er at den der står i spidsen for det er speciallæge i almen medicin og det ændres der ikke på i forhold til det her lovforslag

møller mortensen nævnte at lægerne tidligere havde haft

lægerne har har brugt den her form for spænden ben

har ønsket at flytte ydernumre til bestemte steder hvor organisationer og praktiserende læger har nedlagt veto

atten og to og tyve år

fulgt af den samme praktiserende læge hun har fulgt dem gennem livet

er kommet når de skulle vaccineres

hun har været der når vi som forældre kom rådvilde og ængstelige fordi en af dem havde høj feber

lægens kontor

ved måske ting om mine børn som ikke engang jeg deres mor ved jeg værdsætter vores praktiserende læger i danmark højt og jeg synes

den måde man har behandlet dem på

oecds undersøgelser viser at vi er det land hvor flest mennesker er tilfredse med de praktiserende læger samtidig har vi faktisk et system som fungerer

nogen der er i tvivl om at vi er enige om det samlede resultat

bare ikke om måden det nås på ingen er jo imod at vi skal fremme sundhed

man får den behandling man har brug for mange læger er jo netop fulgt med tiden og har indrettet lægeklinikker som samarbejder med regionerne om laboratorieprøver samarbejder med kommunerne om medicingennemgang og hjemmebesøg implementerer ny it

at ændre for meget ved deres praksis da de er nået

i dansk folkeparti er der specielt tre ting i

som vi sætter spørgsmålstegn ved og som vi ikke direkte kan støtte

fremgangsmåden lærerne bliver sat uden for døren

blevet sat uden for døren fra starten

sat uden for døren i forhandlingerne behandlingerne

fremtidige planlægning af arbejdet vi mener at familielægen

direkte indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen

regionerne skal kunne stå for det

de har svært ved at styre deres eget

derfor har jeg også udtrykt ønske om at hvis der har været blokeringer

regionerne vil sikre læger ved at opføre regionsklinikker eller sætte private investorer til at komme ind på markedet

vi skal få til at passe klinikkerne

for med den afgørelse vil det jo ikke være danske almenmedicinske læger der kommer til at forestå opgaven

hvad sker der med

udkantslægen der mister erhvervsaktive patienter hvis de fleste søger væk

i ønsker vi at stille nogle spørgsmål til netop femten kilometersgrænsen vi synes at det er rigtig godt at man kan gå ud over grænsen hvis lægen har

man går på pension

ved at man forlanger at lægen skal kunne komme på hjemmebesøg hvis man har været indlagt osv hvordan ser man den overgang det er nogle af de spørgsmål jeg vil stille til sagen den tredje ting vi

og vi skal sikre at der er den tavshedspligt som man oplever og altid har vidst der er hos ens læge

ser vi gerne i dansk folkeparti

har en god almen praksis i danmark men kan fru liselott blixt ikke også bekræfte at

faktisk også løfter pegefingeren

siger at der er behov for reformer og modernisering af almen praksis

der kommer til at understøtte kvaliteten og sammenhængen i behandlingen

og lægeklinikker der netop har lavet al den her datafangst og

jo mildest talt blive chokeret over at man er kommet med en lov man nærmest trækker

over hovedet på dem uden at forklare hvad det her drejer sig om

fik jeg også at vide at de klinikker

der trækker noget ned over hovedet på nogle andre når det er den

skal være anonymiseret kan fru liselott blixt bekræfte at det der blev sagt i ordførertalen lige nøjagtig er det der vil ske i lovforslaget jeg også gerne spørge ordføreren ønsker ordføreren at de praktiserende læger skal bibeholde deres vetoret sådan at det ikke er det som de store patientorganisationer

organisationen af kommuner i danmark bakker op om der skal være fremtiden altså det som sikrer patienterne en bedre dækning af praktiserende læger i fremtiden

det der er dansk folkepartis holdning

vil jeg gerne se hvordan det bliver håndteret vi har set alt for mange tilfælde ude i regionerne hvor cpr numre og journaler har ligget og flydt rundtomkring hvor andre har kunnet se

at lægerne skal være ligeværdige i de forhandlinger og at de er ligeværdige forhandlingspartnere og det er de ikke hvis de ikke får et eneste ord

et spørgsmål om om at alle skal have adgang til lige præcis det som den tidligere ordfører fortalte

at familielægen er den

områder i danmark hvor der ikke er lægedækning og det mener vi er dybt bekymrende

siger vi også at det bliver utrolig vigtigt

og samarbejde med kommunen eller med hospitalet hvis det er det der kræves

de kvalitetsretningslinjer der er i forhold til en behandling det

de privatpraktiserende læger

nej vi kommer heller ikke til at lukke

sygebesøg og opfølgning af udskrivninger så bliver

til at pådutte en nye opgaver uden at lægen har aftalt det med regionerne

det der har optaget plo utrolig meget

hvordan taksterne skal være i forhold til de her ydelser og om det skal være markedspriser og

de kommer også til at sidde i et udvalg hvor de kan få lov til

til at få vetoret jeg synes det er helt utroligt i et land som danmark som ikke er særlig stort er

hvorvidt den mulighed skal være der eller ej

det allervigtigste er at vi ser det her ud fra borgerens synspunkt

der vil jeg til enhver tid mene at det bedste for borgeren er at have adgang til en læge og at lægen

at kommunikere med kommunen og hospitalet og følger nogle retningslinjer

sikrer en høj kvalitet

snakke videre om

rigtig mange der faktisk bakker op om

har haft en række indvendinger og dem har ministeriet

nogle

en principiel lighed i sundhed så

er sure sådan er det men jeg

en jurist til at kigge på lovforslaget

der kommer læger ud i yderområderne og det

regionernes side kunnet oprette regionsklinikker og det er åbenbart også det man vil blive ved med

ikke så mange praktiserende læger men med nogle regionsklinikker som har

og altså indimellem er der ikke nogen til stede da de åbenbart ikke

logikken hos dansk folkeparti at hvor regionale klinikker ikke fungerer fordi man

kvalitet og sikre kontinuitet og

at der er lægedækning

i gode til at holde øje med

lever op til lovens intentioner

og kommer en gang imellem

at understrege

læger går på barrikaderne på den måde

holde en lille smule øje med at de penge

praktiserende læger nemlig at tage sig af

patienterne og sørge for deres ve og vel

og så vil jeg lige spørge ordføreren vil det sige at ordføreren mener at det ikke har

formuleret mig ekstremt forkert eller også er det blevet opfattet forkert ligesom alle andre har jeg også en familielæge som jeg gerne vil hilse herfra og som jeg

fleste danskere har det på den måde

jo ikke for at tale plos sag eller for at tale regionernes sag

land som danmark og den læge

ind til om

og samarbejdsudvalgene og lægerne i samarbejdsudvalgene har jo ikke været fuldstændig

med at lægerne er bange for at de skal lave nogle ting uden

har mulighed for at finansiere

en vis enighed er det regionerne der har muligheden for at overrule til sidst og at de faktisk egentlig har

det vil sige at man har ophævet vetoretten og det vil sige at man faktisk godt kan overrule lægerne

bliver sådan at alle de her ekstra ting

samarbejdes med regionerne om og man skal i fællesskab finde en aftale også i forhold til finansiering men i forhold til om man kan sidde og have vetoret

den vej går vi ikke længere det skal være muligt

af almen praksis og af at der overhovedet

indsigt i hvad pengene bliver brugt til på området med videre det var måske

generaliserende men jeg hæftede mig ved en ting som ordføreren sagde i sin tale nemlig

at sikre lægedækning i hele landet

ordføreren siger i folketingssalen er det ikke regionerne som ikke har kunnet løfte deres myndighedsansvar og myndighedsforpligtelse

sikre lægedækning i alle egne af landet og efter ordførerens opfattelse også bør have det fremadrettet

det er regionerne der skal løfte ansvaret men hvis man sidder som plo og siger nej og har vetoret

at man bebrejder de praktiserende læger for at vi i dag ikke har lægedækning i hele landet altså forsyningsforpligtelsen ligger

man er med til at forbedre det med lovforslaget her og ikke

lave den lægedækning selvfølgelig

at man går ind og siger at vi vil

men jeg er opstillet og valgt til folketinget i nordjylland nu har socialdemokraternes ordfører allerede været inde på nordjylland tidligere i debatten det er sådan at i nordjylland er betingelserne ganske ganske anderledes i hvert fald hvis man bor uden for aalborg eller nogle af de andre større byer

region nordjylland er nemlig det område i landet hvor lægemanglen er størst

syv og fyrre læger i det nordjyske det betyder at nogle af de læger

og det siger sig selv at det kan være rigtig svært at levere en ordentlig kvalitet når man er læge for så mange patienter i danmark har vi heldigvis

gratis lægehjælp

er det vanskeligt at rekruttere læger derfor er det selvfølgelig en fuldstændig central opgave at sikre at alle danskere får adgang til en praktiserende læge som har

tid til at levere et godt stykke arbejde når man kommer ind ad døren

lovforslag netop at sikre at alle danskere får adgang til en god og dygtig praktiserende læge uanset hvor de bor det formål bakker vi fra enhedslistens side fuldt op om

ikke enige i at problemet skal løses med udbud og nye private aktører i sundhedsvæsenet

at man bruger regioner eller alternativt kommuner til at drive lægeklinikker under mere stabile vilkår end de har haft mulighed for indtil i dag

hvis regeringen lyttede til dansk sygeplejeråd danske patienter og kræftens bekæmpelse som alle skriver i deres høringssvar

men at de i stedet selv kan vælge om de vil drive dem selv eller udbyde dem man kan også sige at det ville være at fastholde status quo et andet hovedformål med lovforslaget er at sikre en bedre sammenhæng for patienterne når de har brug for vores sundhedsvæsen ikke mindst for de patienter som har en kronisk sygdom det er en meget meget stor udfordring når vi har et sundhedsvæsen med så mange forskellige aktører regioner som driver sygehuse kommuner som står for forebyggelse pleje og genoptræning og så de praktiserende læger som har ansvaret for medicin og behandling i dagligdagen jeg synes derfor

det er rigtig positivt at lovforslaget nu lægger op til at integrere almen praksis fuldt i sundhedsloven og sikre mere koordination

vi bakker op om at alle parter kommuner regioner og almenpraktiserende læger nu bliver repræsenteret i det her nye praksisplanudvalg det betyder som flere

at lægerne mister deres vetoret i

spørgsmålet om hvor nye praksisser skal placeres men det betyder ikke at lægerne står tilbage uden nogen form for indflydelse lægerne sidder med om bordet og sidder med når diskussioner og beslutninger skal træffes både når det gælder sikring af fremtidens lægedækning

beslutning om hvilke opgaver almen praksis skal løse i samspil med sygehuse plejehjem og sundhedshuse det tredje større tema som loven indeholder handler om adgang til

en bekymring om hvorvidt det ville ødelægge det fortrolige rum mellem patient og læge hvis andre fik adgang til data om patienten jeg synes derfor at det er helt centralt at det understreges i loven at data ikke må kunne føres tilbage til en given person

også vigtigt at understrege at de data som regionerne i fremtiden skal have adgang til er oplysninger som lægerne allerede registrerer i dag det er vigtigt for os at der ikke er tale om en masse nye dokumentationsopgaver som tager tid fra patienterne

ved at bruge data til kontrol af den enkelte læge det er helt centralt at vi kan stole på de data der kommer ud af almen praksis så de netop kan bruges til at sikre sammenhæng

patientforløbene her vil jeg gerne i udvalgsarbejdet spørge ind til hvordan de her data konkret skal bruges

hvis det bruges til kontrol af den enkelte læge at det går ud over kvaliteten af de data som produceres

vi fra enhedslistens side op om intentionerne bag lovforslaget

om at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen

at det er de to formål der gør at så mange patientforeninger er positive over for lovforslaget

jeg mener tværtimod at der er behov for mere offentlig sundhed derfor vil vi i udvalgsarbejdet ud over det her spørgsmål om data især interessere os for reglerne vedrørende udbud af almen praksis og jeg tror også at jeg allerede nu kan varsle at der kommer et ændringsforslag fra vores side

så har jeg lyst til at tilføje en enkelt ting til sidst jeg synes ikke at det billede der bliver tegnet af lægerne i medierne altid er helt rimeligt det er mit indtryk at langt langt de fleste læger knokler arbejder samvittighedsfuldt loyalt og engageret for at sikre patienterne den bedst mulige behandling jeg håber at de vil blive ved med det jeg tror at både vi

af lovforslaget med en stærkere almen praksis end vi

inden for sundhedsvæsenet regeringen betegner lovforslaget som en modernisering af sundhedsvæsenet de praktiserende læger betegner modsat lovforslaget som et opgør med familielægen og et angreb på krumtappen i det danske sundhedsvæsen nemlig almen praksis fra begge sider er det helt store spinapparat sat i gang og det er nærmest umuligt for almindelige borgere at komme til bunds i hvad sagen drejer sig om præcis som i lærerkonflikten bliver almindelige borgere taget som gidsler i en retorisk kamp mellem to magtfulde parter denne kamp er ganske uskøn de praktiserende læger beskriver

som et liberalt erhverv det er delvis også rigtigt men deres samlede indtægter stammer fra de offentlige kasser og det er ganske gode indtægter også når man tager højde for de udgifter de har til personale husleje edb medicinsk udstyr og så videre

den eneste mulige målestok det frie marked er sat ud af funktion dette lovforslag åbner dog op for at der kan komme en lille smule konkurrence idet der åbnes op for at private aktører kan drive almene praksisklinikker og at regionerne kan benytte sig af udbud ganske vist under særlige forhold men alligevel der åbnes også op for at borgerne kan vælge en læge som ligger længere væk end femten

fra deres bopæl dette er lægerne modstandere af det er direkte selvmodsigende at kalde sig

og samtidig være for sådan en regel som i den grad er en indskrænkning af det frie valg hvis lægerne oprigtigt mener at de er liberale

ikke give anledning til modstand de burde faktisk hilse konkurrencen velkommen men præcis som med lærerne eller apotekerne eller andre aktører som får deres privilegier udfordret værger man for sig med argumenter om at det naturligvis er for børnenes borgernes eller patienternes skyld at man ikke ønsker forandringer det virker dog ikke helt troværdigt i liberal alliance er vi meget positive over for de dele af lovforslaget som øger konkurrencen og styrker borgernes frie valg

også positive over for at en læge kan eje op til seks ydernumre på en række områder er der altså tale om

fra las side havde vi gerne set at man var gået endnu længere men de praktiserende læger har også nogle rigtig gode pointer når de påpeger at dette lovforslag stærkt indskrænker lægernes medindflydelse på hvilke opgaver de skal løse det er ikke acceptabelt

en klar forbedring at de praktiserende læger

i de nye praksisplanudvalg så er det efter vores opfattelse problematisk at regionsrådet har den endelige beslutningsret de forhold mennesker arbejder under skal være genstand for en forhandling er de ikke det så er mennesker ikke frie det er også helt centralt for os at det bliver indskrevet i loven at sundhedsdata ikke kan føres tilbage til den enkelte patient derudover rejser høringssvarene en række spørgsmål som

de favne bredere og mere helhedsorienteret tilgang til deres patienter

se at godt ni ud af ti henvendelser i almen praksis bliver afsluttet med behandling i almen praksis

langvarige patient læge forhold

indsats og i behandlingen af patienter med kroniske sygdomme

kan blive udvandet med det her lovforslag med lovforslaget vil regionerne kunne afhænde ydernumre der ikke kan sælges på normal vis mellem læger på andre måder de kan lade en læge have op til seks ydernumre eller foretage udbud til andre private aktører der så kan virke inden for overenskomsten

tiltag fordi vi er bekymret for kvaliteten

skal være tale om en vis ensartethed i borgernes adgang til og kvaliteten i almen medicinsk lægehjælp

alment praktiserende læger det finder vi

mener vi at der er det problem at vi ser noget af et opgør med familielægeinstitutionen som vi kender

fra nogle af de regionsklinikker der er rundtomkring i landet at der er en stor udskiftning af lægerne og derved

at de kan blive udvandet ved at

flow og ikke får den her kontinuitet især det sidste er meget bekymrende da

set mener at det er styrken plus vi mener at det er et problem

er specialister i at kunne henvise korrekt videre og er oplært i at kunne tage sig af lige fra psykiatriske lidelser til at kunne opspore kræftsygdomme så derfor er vi bekymrede for

vi gerne kvittere for at ministeren erkender at det var forkert fuldstændig at udelukke lægerne ministeren vil nu give lægerne pladser i udvalgene og der skal tilstræbes en vis enighed om praksisplanerne i de enkelte regioner jeg kan forstå at det har været meget magtpåliggende for ministeren aftalepartneren venstre og regionerne at gøre op med den ligeværdige tilgang til samarbejdet mellem regioner og almen praksis

kompetence til at løse lægemanglen der hvor der ikke kan findes en praktiserende læge til et ydernummer aftaler der er resultatet af forhandlinger og enighed

med ovenstående undtagelser

hvor det var svært at finde fælles fodslag

samarbejde i udvalgene ville bane vejen for et stærkere samarbejde mellem hospital kommune

også det her med at man ikke får skabt en ordentlig sammenhæng

ligeværdige samarbejde

også at lovforslaget kan føre til at færre læger har lyst til at uddanne sig til speciallæger i almen medicin hvilket vil være

af tvinge regionerne og plo til forhandlingsbordet

i stedet for at hastevedtage dette lovforslag som kan få store konsekvenser lægerne er meget faste i kødet når de siger at de ikke

vilkår som forslaget lægger op til derfor havde vi hellere set en forhandlingsløsning

de konservative sådan er hoppet med op på

de regionsklinikker som er oprettet rundtomkring i landet er jo netop blevet til

man ikke har kunnet nå til enighed med lægerne om

at overtage et ydernummer for eksempel i region sjælland eller i region nordjylland

lige præcis det der er udfordringen jeg er da helt enig med ordføreren i at

skal sørge for at der er kontinuerlighed i det patienterne oplever jeg har også godt set at der

at de praktiserende læger ikke har medvirket til at sikre at

kolleger ville bosætte sig i lige præcis det område hvad vil de konservative dog gøre ved det

jamen nu findes en praktiserende læge

at der var en praktiserende læge til borgerne i det område

været bragt i anvendelse og jeg glæder mig til at få et svar på

ikke forstå hvorfor man ikke lige ser hvordan det virker og evaluerer om der

for eksempel kan bruge udbud er at det kan være svært

skal afhjælpe lægemangelen men som lovforslaget ligger lige nu

videre til en anden praktiserende læge

jo netop sat et hegn op om at man kan lave regionsklinikker eller udbyde regionsklinikker til

private i år fordi målet hele tiden er at få en praktiserende læge til at

kontinuitet for patienterne som man ønsker men jeg kan stadig væk ikke forstå synes

og så kom regionen ind med deres sundhedstilbud i samme hus det som de praktiserende læger ikke ville var at arbejde under de vilkår de mente at bemandingen i sundhedshuset ikke stemte overens med det som sundhedshuset egentlig skulle lave hvilket ville betyde at de ville blive belastet

sig også efterfølgende at regionen ikke havde bemandet

sundhedshuset med læger der havde de rette kompetencer til at tage sig af alle de mennesker der kom sundhedsklinikken

at man havde lavet om på lægedækningen i sundhedshuset

deres bekymringer det er bare så ærgerligt at

de egentlig havde ret i de anker de havde

jeg også oplever være meget faste i kødet

i deres forsvar for konservatisme i sundhedsvæsenet

taler rigtig meget om ligeværdigheden i praksisplanudvalget

nu forestiller os at der er ligeværdighed og der er lighed i hvem der synes hvad

de tilfælde hvor man ikke kunne finde en læge til et område og havde problemer med at lave en lægedækning

brugt undtagelsesbestemmelsen og der havde lægerne så ikke deres vetoret eller når det var i sager hvor man egentlig havde mistanke om

havde man heller ikke den vetoret man har i dag i samarbejdsudvalgene

er vigtigt at læger og region og kommune er enige om hvordan man skal tilrettelægge samarbejdet for

hvilken retning man egentlig skal henimod jeg mener faktisk at det er til gavn for patienterne at man alle er med i beslutningen

så moderniserer man ikke så står man stille og så risikerer man lige nøjagtig at der sker det

at vi kommer til at stå med idealer om et sundhedsvæsen som vi ikke kan efterleve fordi den ene part

regionsklinikkerne kun

den mulighed man har deri ligger der vel en barriere en forhindring til at prøve at lave noget der på sigt også er attraktivt for de læger man gerne vil lokke ud til et område men altså i kraft af at det konservative folkeparti ikke ønsker noget ændret hvordan er det så at de konservative vil skaffe de her læger til de mange

læger i dag hvis ikke ordføreren vil være med til at give politikerne i regionsrådet det mandat

ret tydeligt og jeg sagde også at når man ikke kunne blive enige og nu vil

to parter men tre parter hvor man får kommunerne med så jeg gerne

få fælles fodslag ved at man kunne få hjælp udefra

som om lægerne ikke vil være med til

at at både læger og regioner og

at det er der behov for og ja det er to år

i vi aner jo ikke noget om hvordan det

ordfører så er

behandler i dag det skyldes ikke alene at sundhed er et afgørende velfærdsområde men også at den reaktion der kommer på lovforslaget vil have betydning for fremtiden for almen praksis baggrunden for at regeringen fremsætter lovforslaget er de kuldsejlede forhandlinger mellem de praktiserende lægers organisation plo og danske regioner det stod klart at parterne ikke kunne nå hinanden og regionerne endte da også med at opsige den gældende aftale men på så væsentligt et område som den basale sundhedsdækning kan regeringen ikke tage nogen chancer borgerne skal kunne få lægehjælp og derfor

med lovforslaget styrkes de praktiserende lægers rolle og placering i sundhedssystemet blandt andet ved at etablere en stærkere sammenhæng med kommuner og regioner lovforslaget sikrer lægedækning i hele landet og lovforslaget etablerer rammer

større ensartethed og kvalitet i behandlingen af en række folkesygdomme det bliver klart at praktiserende læger skal følge nationale retningslinjer og pakkeforløb idet der fortsat vil være den fornødne respekt for det lægefaglige skøn i det konkrete tilfælde regionerne har som bekendt ansvaret for at sikre lægehjælp over hele landet lovforslaget skaber en balance ved at give regionerne

mulighed for at etablere nye praksis de steder hvor der i dag ingen er

de allerede etablerede lægers investering da ingen praksis vil blive opkøbt mod lægens vilje ligesom det ikke vil være muligt at ekspropriere praksis endelig forlænger lovforslaget den eksisterende økonomiske aftale med en år så parterne har en fornyet mulighed for at nå til enighed lovforslaget træder ikke som helhed i kraft før en aftale er indgået idet dette dog skal ske senest den

to tusind og fjorten ellers vil vi have en ny situation lovforslaget har været i høring og der er indgivet en lang række høringssvar lovforslaget er efterfølgende blevet justeret på en række punkter radikale venstre hilser det velkommen at lægerne får plads i praksisplanudvalget for det letter nu engang samarbejdet hvis man sidder sammen det reviderede lovforslag er endvidere præciseret på en række områder

men almen praksis må også forny sig i takt med resten af sundhedssystemet

og vi har været rundt om rigtig mange spørgsmål

regeringen ønsker ikke et opgør med den model for almen praksis vi har i dag vi vil almen praksis og vi ønsker at udvikle almen praksis så

kan tage bedre hånd om de sundhedsproblemer danskerne slås med her i starten af det enogtyvende århundrede

genkender billedet fra fru stine brix jeg kender også de praktiserende læger som samvittighedsfulde hårdtarbejdende mennesker der hver dag knokler for at gøre en forskel

men her i begyndelsen af det nye årtusinde

flere der overlever alvorlige sygdomme og lever med følgerne af det

mindre skavanker i en periode alene i kraft af at

i vores sundhedsvæsen til at håndtere det så vi har færre sygehuse der så har en høj faglig specialisering

i behandlingen som gerne må foregå så tæt på borgernes hverdagsliv som muligt fordi det koster mindre

vigtigst af alt fordi det øger livskvaliteten for borgerne

sammenhæng lovforslaget skal ses i

grundlag som danske regioner og praktiserende lægers organisation skal stå på

som jeg er sikker på vil ske forhandler en ny aftale på plads

næste knap femten måneder lovforslaget skal sikre at vi

til at tage hånd om nogle helt grundlæggende udfordringer i vores sundhedssystem flere af ordførerne har været rigtig godt inde på det

adgang til en læge uanset hvor de bor behandlingen skal være ensartet god med udgangspunkt i den nyeste viden og lægefaglige vurderinger og så skal vi sikre en bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet

til last hvis den gode behandling for dem kræver

mål er at give folkevalgte i kommuner og regioner nye redskaber og bedre rammer til at foretage den overordnede sundhedsplanlægning det sikrer vi med lovforslaget

uden et tæt samarbejde med de privatpraktiserende læger der skal være

personalet på sygehusene og de dygtige medarbejdere på det kommunale sundhedsområde alle skal høres og alle skal bidrage hvis vi skal

der har jo gennem længere tid været en meget intens offentlig debat om hele den her sag først om de strandede forhandlinger mellem parterne og efter at vi sendte lovforslaget i høring så også om hvad der rent faktisk står i lovforslaget

er en usikkerhed som utvivlsomt bunder i et meget langstrakt forløb med hårde og fastkørte forhandlinger forud for at lovforslaget blev lagt frem

regeringen ønsket at fjerne derfor er vi også gået så langt som det overhovedet

muligt for at og kritikpunkter som blandt andet praktiserende lægers organisation er kommet med

har allerede i debatten i dag været rundt om en del af de bekymringer der har været rejst og om hvordan vi i lovforslaget har taget højde for det men lad mig alligevel kort opsummere

af lovforslaget at regionerne ikke kan tvinge en læge til at sælge sin praksis at en lægepraksis skal bemandes af en speciallæge i almen medicin at sundhedsministeren ikke kan bestemme hvor ofte eller i hvilke tilfælde en læge skal tage på hjemmebesøg det afgøres efter et lægefagligt skøn og efter aftale mellem relevante parter at femten kilometersgrænsen ikke kan ændres af sundhedsministeren men at borgeren kan vælge en læge længere væk hvis man samtidig frasiger sig retten til hjemmebesøg af den valgte læge at vi ikke detailstyrer åbningstider og regler for

telefonpasning fra christiansborg men

til at indgå aftaler og træffe beslutninger om bedre adgang til lægen lokalt og det på en måde som forpligter alle læger

som de praktiserende læger fremover skal dele med regionen er de data de i forvejen er forpligtede til at registrere at

hvis der skal registreres på en anden måde end i dag og det bliver der jo nok behov for på et tidspunkt for ikke bare samfundet men også sundhedsvæsenet og vores sygdomsbilleder udvikler sig

praksis og regioner ikke må være på personniveau så man kan identificere den enkelte

lyttet til så de nu bliver repræsenteret med tre medlemmer helt på linje med regionerne

et udvalg og når man har et fælles ansvar for at lave en plan for sundhedsdækningen i området prøver man selvfølgelig at blive enig det tror jeg også vi vil se ske

til at sikre danskerne lægedækning som har retten til det sidste ord det holder vi fast i

en anden vigtig diskussion i de sidste uger har været om sundhedsministeren og regionerne fik mulighed for at udskrive en masse nye arbejdsopgaver uden betaling eller uden indflydelse til de praktiserende læger problemstillingen om ministerens beføjelser til at blande sig i praksislægens hverdag har vi taget hånd om ved at tydeliggøre

tilfælde helt fjerne bemyndigelsesbestemmelsen fra lovforslaget

aftale med lægerne om hvordan det skal implementeres om der skal tilføres ressourcer til opgaverne og om andre opgaver eventuelt

aftale ja så vil alle lægerne være forpligtet til at følge den når det er relevant i den konkrete

vi også lyttet til praktiserende lægers organisations bekymringer når vi har besluttet at holde fast i

resten af regeringen ønsker at de almenpraktiserende læger fortsat vil føle ejerskab vi håber at familielægerne med deres engagement og deres uundværlige faglighed fortsat vil være med til at udvikle sektoren og vores fælles sundhedsvæsen

vi helt sikkert vil få lejlighed til at vende en række af spørgsmål og temaer der kan tåle at blive belyst yderligere

i dag og efter debatten under høringsfasen og jeg besvarer selvfølgelig gerne alle de spørgsmål udvalget

vi har den her meget opkørte

jeg er glad for at ministeren sådan fik blødt lidt op på nogle af de ting som sf

dygtige praktiserende læger rundtom i landet som virkelig gør et hårdt stykke arbejde og som meget meget gerne vil udvikle deres praksis og gerne vil tage ansvar

de her tilfælde hvor man ikke kan

og lave den sædvanlige overgang fra den ene praktiserende læge til den anden praktiserende læge man laver udbud kommer der til at være forskel

til uddannelse og kvalitet som hvis det havde været praktiserende læger speciallæger i almen medicin der havde overtaget et

det fremgår lige nu står der at der blot skal sikres en bemanding med én læge

det er jo en parallelitet til almen praksis hvor hvor den praktiserende læge jo også har klinikpersonale det være sig sygeplejerske eller bioanalytiker

som laver opgaver på lægelig delegation det vil selvfølgelig også være muligt i et udbud men der skal jo være en speciallæge i almen medicin

så kan der være opgaver på lægelig delegation men det er jo

mig at det er fuldstændig de samme krav til de lægefaglige kompetencer der skal være

ellers foregår normalt det vil jeg meget gerne have sikret mig men vi taler om at der skal være et stærkt samarbejde mellem hospitaler mellem kommuner og praktiserende læger ellers løser vi simpelt hen ikke fremtidens udfordring kunne vi ikke have sikret at der var en vis ligeværdighed i

håber at ministeren forstod mit spørgsmål for nu kan jeg virkelig

selvfølgelig være kvalitet det er ikke sådan at skal man sikre lægedækningen i en egn af landet gennem udbud

man se stort på kvaliteten det synes jeg nu også fremgår af bemærkningerne men kan vi tydeliggøre det yderligere så stil endelig spørgsmålet så får vi gjort det tydeligere til det sidste

jeg forestiller mig sådan set at man kan blive enig om langt det meste det afgørende er at vi nu får et praksisplanudvalg så vi undgår de situationer man jo indimellem støder på hvor

det er også sygehusene der ikke sender beskederne rigtigt og det er også kommunerne der ikke har de rigtige it systemer til at modtage beskeden eller det er også lægerne der ikke rykker ud nu sidder parterne rundt om bordet og skal finde ud af hvordan de håndterer de patienter de er fælles om og det vil være stadig flere patienter i fremtiden man er fælles om i kommune

og almen praksis jeg at formanden beredvilligt

der er virkelig synes jeg en god fællesskabsånd her i eftermiddag

der har myndighedsansvaret for at sikre alle danskere en læge at finansiere det

hvor det her vil være en stor del af

der bliver nikket nede fra embedsmandslogen så det helt faktuelle er at ja der kommer til

være flere almene medicinere i danmark i fremtiden så vil jeg sige at om rigtig mange ting og det viser jo hvor afhængige vores sundhedsvæsen er af hinanden for man kan ikke bare tale om at

senge på hospitalerne og så må folk hjem og i øvrigt hænge i telefonen til

praktiserende læge nej der er tale om skal have et meget bedre system opbygget hvor

hospitalsafdeling skal have andre muligheder det er jo det man ser kommunerne er i gang med at opbygge rundtomkring man er rigtig langt nogle steder

den treenighed almen praksis den kommunale sygepleje og sygehusafdelingerne kan jo kun fungere hvis de tre tænker sammen arbejder sammen og har forpligtende fællesaftaler

en sikkerhed for at alle spiller med på den altså kommune praktiserende læge og sygehusafdelinger det

ambitionen det handlede sidste års økonomiaftale om hvor vi sikrede kommunerne tre hundrede million kroner til det her kommunerne er optaget af at det her skal lykkes for selvfølgelig skal vi da nå så langt når op mod hver femte ældre borger der ligger på en medicinsk afdeling slet ikke bør være på et sygehus så skal vi da nå så langt at de kan være tættere på deres eget hjem

ordfører i men det er da en bunden opgave at komme så langt i forhold til den sidste

melde at det er undsluppet

lægehjælp de har brug for uden selv at skulle afholde udgifterne

indflydelse af og aftale med de praktiserende læger i forhold til implementering og eventuelle økonomiske ressourcer med videre

været meget optaget af nu så jeg i det seneste notat fra de praktiserende lægers organisation et af de hovedpunkter i deres kritik af det reviderede lovforslag

de praktiserende læger tillægges tilsyneladende ikke aftaleret i forhold til alle de opgaver som sundhedsaftalerne måtte påføre almen praksis alene forløbsprogrammer er omtalt i lovforslaget som et område hvor der skal indgås aftaler med de praktiserende læger mener ministeren at det er

er rammen om de praktiserende lægers forpligtelse vil for læger som virker inden for overenskomsten skulle følges op af en underliggende aftale om vilkårene for at følge denne forpligtelse så kan ministeren

kun omfatter forløbsprogrammer men også omfatter

er rigtigt forstået at det at det her lovforslag ikke giver mulighed for

om hvorvidt der skal øgede ressourcer til om der skal ske opgaveglidning

her lovforslag er jo at dem

her til at gå op i forhold til patienterne nu kommer til at sidde

få syn for sagen og

få taget snakken om de steder hvor der er nogle svære overgange og også hvor vi vil komme til at se at opgaver flytter sig

i fremtiden og det er ikke kun gjort med det her lovforslag og så står vores sundhedsvæsen stille

venstre i forhold til netop hele den her debat om om man kan aftale noget uden indflydelse fra de praktiserende læger selv i forhold til implementering og spørgsmålet om økonomiske ressourcer er det sådan med lovforslaget her

praktiserende læger nogle nye opgaver så vil det også specifikt

hvad der i lovforslaget omtales som en underliggende aftale om vilkårene for at følge denne forpligtelse

ikke er udtømmende

skal aftaler om nye opgaver

aftalt på myndighedsplan jo implementeres sammen med de praktiserende læger så det er rigtigt forstået af venstres ordfører og hvis det kan gøres tydeligere end det står i bemærkningerne til lovforslaget nu så stil endelig spørgsmål i udvalgsbehandlingen

så vi går med livrem og seler eller hvad det hedder populært

er lig med at man skal sige ja til det der ligger på bordet ligesom det skete ved trepartsforhandlingerne og

med lærerne nu er det så lægernes tur

statsministeren tidligere har været ude at sige vi lytter

set egentlig gerne sige hvis jeg ikke har fået sagt det

at ligesom de fleste andre ordførere har udtrykt

jeg jo også meget gerne set at man havde kunne indgå en forhandlet aftale det havde været det bedste og jeg ønsker at aftalesystemet lever videre på ryggen af det her lovforslag

at jeg er ikke sikker på

kan man ikke indgå en aftale om at implementere

praksisplan fra et praksisudvalg så må parterne

det til efterretning og gå tilbage og finde ud af hvad man så

til de ældre medicinske patienter men jeg vil nu bare sige at om noget

de sidste ugers debat også bekræftet mig i

de praktiserende læger deler ligesom regeringen ambitionen om at familielægen også i fremtiden skal være langt de fleste danskeres indgang til sundhedsvæsenet

praktiserende lægehånd og dels på regionshånd og dem sender jeg gerne over men jeg

til at sige noget som måske ikke er blevet sagt tydeligt nok her i dag

at regionsklinikkerne hidtil med den gældende sundhedslovgivning har været begrænset af et to årig loft for hvor længe de kan eksistere

nu udvidet til fire år det betyder noget for muligheden for at drive et stabilt tilbud i den periode hvor man har brug for at drive en regionsklinik fordi man ikke ad anden vej har sikre lægedækningen det vil gøre en forskel også i

ikke været tydeligt i debatten her og i de spørgsmål der er stillet men der er altså den forandring som også betyder at det vil være et andet tilbud i fremtiden end

jeg har bemærket at plo i deres høringssvar skriver at det ikke er hegnet tilstrækkeligt ind hvornår

kan bruges de skriver at de mener at en region kan vælge

når som helst altså som en generel betingelse jeg har tidligere hørt ministeren sige at det skal være når man ikke kan afhænde et ydernummer

normale vej så at sige altså til en praktiserende læge så kan ministeren opklare hvad der er den korrekte fortolkning af loven her altså kan man altid bruge muligheden for at udbyde praksis til private eller skal man altid have forsøgt ad anden vej både når det gælder eksisterende numre oprettelse af nye numre og andre muligheder der er for at få fat i

regionen kan udbyde drift af praksis

fordi en praktiserende læge med plo overenskomst forgæves har forsøgt at afsætte

ydernummer til en anden plo læge

interesseret i at overtage det så kan man udbyde nye ydernumre i de tilfælde

opretter nye ydernumre og endelig

kan regionen som led i praksisplanen opkøbe eksisterende ydernumre fra læger som har ønsket at sælge og ønsker at sælge til regionen

og dem kan man vælge at udbyde men man kan sige at det

politisk valg og der bliver jo med lovgivningen her

at der bliver åbnet op for udbudsmulighederne også åbnet op

kunne sikre lægedækning inden for plo systemet bedre end i dag fordi der bliver åbnet op for at en plo læge kan eje mere end et ydernummer op til seks ydernumre det er jo også en ny mulighed vi ikke har set

det her lovforslag sikrer bedre mulighed for at sikre lægedækning jamen der er forskellige nye praksisformer

plo systemet udbud regionsklinikker eller ligger der

en eksisterende læge der stopper ikke kan afhænde

skal man forsøge at afhænde dem først til en plo læge eller kan man selv træffe et valg om hvilken

udbyde det i det vi kunne kalde for en plo kæde altså at en plo læge kan eje mere end et ydernummer nemlig op til seks og ansætte andre praktiserende læger eller man kan vælge et udbud regionsklinik bliver jo først relevant hvis udbuddet er for dyrt kan man sige det er en overbetalingsklausul som er er vigtig at have al den stund at det her jo ikke handler om at bygge et privat marked op for det private markeds skyld det her handler om at give flere muligheder for at sikre alle danskere

som har deres praksis i dag i mange og langt de fleste tilfælde jo vil forsøge at afsætte til en plo læge som vi også ser det er tilfældet i dag når man ender med at overdrage sit nummer til regionen

er sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til sundheds og forebyggelsesudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter det som vedtaget det

henviser til den dagsorden der fremgår